følgende anmeldelser mogens lykketoft bertel haarder søren espersen marianne jelved og holger k nielsen beslutningsforslag nummer b fem og tredive mette hjermind dencker

fra den enogtredivete januar to tusind og tolv jævnfør forretningsordenens § en og fyrre stykke tre litra c hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderen indkaldes som midlertidigt

i fyns storkreds poul andersen godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den enogtredivete januar to tusind og tolv i anledning af julie skovsbys orlov

nogen der ønsker ordet da det ikke er tilfældet

og vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v tyve af lennart damsbo andersen maja panduro nadeem farooq marlene borst hansen eigil andersen özlem cekic og christian juhl og der kan stemmes

således vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v nitten af ulla tørnæs bent bøgsted joachim b olsen og mai henriksen bortfaldet

udtale sig om denne sag

er forhandlingen sluttet og vi går til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

beder om mere ro i sidegangene forhandlingen er åbnet

lovforslag som regeringen her har

det omfang det er muligt effektiviserer arbejdet i tvistighedsnævnet

uenigheder der måtte opstå mellem elever der er i praktik i virksomhederne

at se på hvordan vi kan nedbringe

vidt angår at forenkle og have lidt færre personer involveret i arbejdet uden at det på nogen måde skader den enkeltes eller den enkelte virksomheds retssikkerhed vi finder i venstre at regeringen har fundet en ganske udmærket balance

reducerer antallet af lægdommere udpeget af det paritetiske system nemlig

lo systemet til en i stedet for de nuværende to

ved at børne og undervisningsministeren får adgang til at udpege en stedfortræder for formanden således at møder lettere kan afholdes og gennemføres

samtidig lægger regeringen op til at

en udtrykkelig lovhjemmel

vi kan jo tage eventuelle spørgsmål

finder lejlighed til at tilføje

har en stor opgave i at smidiggøre

mulighederne for at virksomheder kan tage flere elever

den debat der er opstået på baggrund af at flere og flere elever når de stopper i deres praktik ude i virksomhederne

som begrundelse der finder jeg at det vil være meget hensigtsmæssigt at

hen ad vejen forhandler med forligskredsen om hvordan vi sikrer at vi får

en fordel at der er bedre forventningsafstemning mellem elev og virksomhed for det første

risikoen for at at gå fra hinanden det er

det andet er det også noget der i sig selv vil lette arbejdet i

hvilket har medvirket til at den gennemsnitlige

på baggrund af den øgede mængde af sager og den forlængede behandlingstid har nævnets formand og

efterspurgt ændringer med henblik på at opnå en effektivisering af sagsgangen i tvistighedsnævnet hvilket socialdemokraterne mener er fornuftigt

tvistighedsnævnets sagsbehandling blive fordi færre personer selvsagt skal deltage i mødernes forberedelse og afholdelse samt udarbejdelse af kendelserne det foreslås endvidere at børne og undervisningsministeren kan beskikke en stedfortræder for formanden

der kan afholdes møder uanset formandens fravær hvilket også må siges at være fornuftigt når færre sager skal behandles vil berammelsestiden blive forkortet

medføre en generelt kortere behandlingstid jeg har bemærket

og socialdemokraterne støtter også dette forslag til lovændring det er formålstjenligt at forbedre behandlingen af klager i retsforholdet mellem elever og arbejdsgivere og vi kan kun tilslutte os at der skal være den bedst mulige og mest effektive varetagelse af sagsbehandlingen vi finder det også positivt at nævnets faste medlemmer og ministeriet for børn og undervisning sammen vil iværksætte en informationsindsats over for de faglige udvalg med henblik på at styrke udvalgenes forligsbestræbelser og sammen vil analysere muligheder for andre tiltag

tvistighedsnævnet

nemlig en forudsætning for at indgive en sag for nævnet at sagen forinden har været behandlet i et fagligt udvalg med henblik på indgåelse af forlig

af dem afsluttes med forlig men med

praktiske og vi har ikke yderligere kommentarer til det de foregående ordførere har egentlig

i tvistighedsnævnet som jo træffer afgørelser i de sager om tvistigheder mellem elever og praktikvirksomheder på erhvervsuddannelserne hvor det ikke har været muligt at

frem til et forlig i det faglige udvalg siden to tusind og fem er der sket en fordobling i antallet af sager der kommer for tvistighedsnævnet og ført til at sagsbehandlingstiden

har nævnet bedt om at vi forenkler reglerne

forslag skærer vi ned i antallet af faste medlemmer og åbner dels for muligheden for at en stedfortræder kan træde i stedet for formanden

hun ikke selv kan dels for muligheden for at nævnet kan give en skriftlig afgørelse

forslaget ændrer ikke nævnets praksis og nævnets formand og faste medlemmer har selv bedt om ændringerne så

så dem vil jeg ikke gå i dybden med men bare kort gentage at

der er tale om et ønske fra nævnet

støtter vi også det her forslag jeg vil ikke gå yderligere ind i hvad forslaget handler om for det synes jeg vi har været igennem

bare tilføje at det at det som jeg ser som det vigtigste i det

er jo faktisk godt for eleven

og når der er problemer mellem eleven og praktikstedet

at vi sikrer eleven bedre

vil jeg bare tilføje at jeg håber og opfatter det her som en begyndelse på at vi kommer til at tage en generel diskussion af

endda som stedfortræder for vores ordfører fru merete riisager som ikke kunne være

man kan sige det er en effektivisering af den offentlige sektor og

det meget fint og derfor vil jeg bare sige at vi støtter

det er uholdbart og en lang sagsbehandling får tvister til at trække ud og det er det for alle parter både for eleven

og praktikvirksomheden det her lovforslag vil betyde at antallet af faste medlemmer bliver reduceret til to en medlem fra da og en medlem fra lo men det er også værd at de nye regler

op med det forhold at lønmodtagerorganisationer og arbejdsgiverorganisationer som står uden for

ikke kan være medlem i sager der vedrører

de her organisationer og det betyder

overenskomster de ikke selv har forhandlet og spørgsmålet er egentlig blot fra konservativ side om det er hensigtsmæssigt

sagsgange og så ser vi frem til udvalgsbehandlingen af

blevet nævnt fra en række ordføreres side bygger lovforslaget

på en række ønsker fra fra nævnets formand og faste medlemmer

i to tusind og fem blev indbragt fem og halvtreds sager for nævnet

hundrede og tre og tredive indbragte sager

mere smidig sådan at

gøre det mere smidigt og effektivt så

de faglige udvalg så man hele tiden diskuterer hvordan man kan undgå

virksomhederne mens en elev eller lærling er i praktik

det var en god bemærkning som fru tina nedergaard fra venstre havde

og den unge som er i praktik

som fru tina nedergaard pegede på at man skal kigge nærmere på hvordan man kan lave en forventningsafstemning om hvad der skal ske noget af det tror jeg også er en diskussion

at kigge på hvordan man hele tiden har fokus på om der også

leve op til at det er en arbejdsplads man er på imens man er i praktik

at kigge på selv om det ikke har noget med det her lovforslag at gøre men det understregede ordføreren jo også det ændrer dog ikke ved at vi bør kigge på det

gode modtagelse som lovforslaget har fået fra alle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

forhandlingen er åbnet herre peter juel jensen som ordfører

venstre

kompetencebeviset vil blive udarbejdet med inddragelse af

erfaringerne fra produktionsskoleforeningens udviklingsarbejde og jeg ser frem til i den forbindelse at ministeren i det videre arbejde løbende orienterer de partier som er en del af aftalen således at vi kan følge det arbejde som vi i dag lægger over til ministeren

produktionsskoleforeningen kompetencebeviset er jo ikke et eksamensbevis kompetencebeviset vil bygge på subjektive vurderinger i forhold til individuelle og lokalt fastsatte mål for den enkeltes forløb her er ingen objektive kendsgerninger hvilket gør at det bliver spændende at følge arbejdet fremover der er fremkommet en del tanker og ideer i høringssvarene jeg hæfter mig specielt ved høringssvarene fra horesta dansk arbejdsgiverforening og danske erhvervsskoler som samstemmende taler for at vi bør gentænke det forhold at beviserne ene og alene skal udarbejdes på opfordring af de unge burde vi ikke tage skridtet fuldt ud og sikre at alle unge får et bevis for opnåede kompetencer vi ved at arbejdsmarkedet stiller krav og at de

mindre i fremtiden og derfor vil vi gerne se nærmere på

og vi håber at ministeren ligeledes vil åbne en dør for dette for at sikre at ingen ung efterlades med blanke sider efter en uddannelse eller efter et kompetenceløft med de her ord

venstre til fulde tilslutte sig

indebærer at unge der har gennemført et produktionsskoleforløb får ret til et bevis fra skolen som beskriver de kompetencer som er opnået gennem forløbet hvilket socialdemokraterne finder er meget positivt det er vigtigt at folketingets partier iværksætter en række initiativer for at begrænse ungdomsarbejdsløsheden og hjælpe unge under tredive år i uddannelse eller job hensigten med kompetencebeviset er at deltagerne får dokumentation for varigheden indholdet og resultatet af det forløb

har deltaget i den unge får vurderet sine realkompetencer med det formål

hermed får styrket sine muligheder for derefter at kunne få en uddannelsesaftale med en virksomhed eller at kunne starte på en uddannelse unge mennesker skal nemlig have uddannelse og job ved afslutningen af et forløb på produktionsskolen udsteder skolen efter drøftelse med deltagerne et kompetencebevis drøftelsen og kompetencebeviset skal ses som en naturlig afslutning på produktionsskolens undervisningstilbud og vejledningsforpligtelse over for den unge det er fint at unge der har gennemført et forløb på en produktionsskole nu får et personligt kompetencebevis i hånden og dermed får forbedret

uddannelse og erhverv et kompetencebevis vil give produktionsskolerne mere fokus på at skulle dokumentere de reelle kompetencer som den unge har opnået

meget vigtigt et kompetencebevis kan også give den unge mere fokus på hvad han eller hun arbejder frem mod og har opnået ved afslutningen af sit forløb det giver selvtillid og selvværd det er tillige en god situation at man over for sin fremtidige arbejdsgiver kan dokumentere sine kompetencer og færdigheder endelig giver kompetencebeviset også den uddannelsesinstitution hvor den unge ønsker at fortsætte sin uddannelse bedre mulighed for at vurdere den unges realkompetencer hvilket er væsentligt i forhold til at undgå frafald hermed kan uddannelsesinstitutionen netop sætte ind med støtte vejledning hvis det vurderes

jeg har med interesse bemærket at der er en bred tilslutning til lovforslaget fra de hørte parter hvilket indikerer

et godt forslag som interessenterne har efterspurgt og hilser velkommen

er efter socialdemokraternes mening et godt forslag det har som nævnt været efterspurgt af mange og det er af mange grunde afgørende vigtigt at unge mennesker i danmark rustes til uddannelse

arbejdsmarkedet socialdemokraterne støtter naturligvis

at det her ikke bliver et tilbud til de unge men at alle unge der går på en produktionsskole får et

at kompetencerne bliver klarlagt

ville det så ikke være en god idé at alle unge fik et kompetencebevis i hånden således

dokumentere over for en arbejdsgiver

kunne realkompetencevurderes er rigtig vigtigt i den fortsatte færd frem mod uddannelse og job og det er en god ting når et ungt menneske efter et skoleforløb efter et uddannelsesforløb kan få et kompetencebevis

mulighed for at

kan få et kompetencebevis så jeg ser ikke nogen modsætninger imellem spørgerens holdninger og

er det jo ikke altid man lige er helt klar over hvor

på og hvad man har af drømme og visioner for

som reelt fortæller hvad man har lært og hvad man er god til osv så kan det måske være meget meget svært for den unge senere hen at få trukket sådan et kompetencebevis ind som

efterfølgende kan komme og bede om skulle vi ikke være på den sikre side og sige at

produktionsskolerne går nogle unge mennesker som ikke er helt klar over hvor de ender henne

for at de får dokumenteret deres kompetencer og den udvikling de har været igennem

udvalgsarbejdet frem mod andenbehandlingen

blandt andet har vi her i dansk folkepartis folketingsgruppe et medlem som har gået på en produktionsskole og det er selvfølgelig en af grundene til at dansk folkepartis hjerte altid har banket varmt for produktionsskolerne

jeg har selv for nylig været på den dejlige ø fyn hvor der er en glimrende produktionsskole der hedder svendborg

det der var så interessant der var jo at se hvordan de

fulgte op på selv den mindste forbedring de havde

med forskellige brikker der udtrykte et fremskridt og for hver gang

en bestemt farve på den måde kunne eleven selv følge med i hvor dygtig han var blevet og hvilke fremskridt han

det animerede jo eleverne til hele tiden at dygtiggøre sig og få styr på

prikken over iet på en udvikling som

det skal være frivilligt er er egentlig ikke så afgørende det der er afgørende

er at eleven har ret til at få et kompetencebevis

bagefter med beviset i hånden gå til en uddannelsesinstitution eller en arbejdsgiver og sige ved du hvad jeg havde nogle problemer men jeg er faktisk blevet så meget dygtigere

godt udtryk for så fra dansk folkeparti side skal der lyde en varm

venstre konservative dansk folkeparti og kristendemokraterne om en styrket indsats over for unge ledige et af de tretten punkter

i aftalen handler om at give unge der går på produktionsskole muligheden for at få et kompetencebevis når de afslutter forløbet kompetencebeviset skal give de unge dokumentation dokumentation for hvor længe de har gået på produktionsskolen hvilket forløb de har været igennem og hvilke faglige kompetencer de har opnået

kompetencebeviset skal give de unge bedre muligheder for at få merit på en erhvervsuddannelse

beviset er inspireret af et udviklingsarbejde som produktionsskoleforeningen har gennemført med støtte fra undervisningsministeren

snak om om det her bevis skal være obligatorisk og venstres ordfører har også spurgt ind til det

vi har fundet en meget fin balance med lovforslaget som det ligger

i modsætning til andre uddannelsesforløb

er længden på et produktionsskoleforløb

ikke fastlagt på forhånd og i takt med at en elev udvikler sig justerer man jo i mål

ved at sige at kompetencebeviset ikke bare skal gives automatisk men at skolen og eleven skal snakke sammen om om eleven er interesseret i sådan et kompetencebevis det betyder at eleven kan takke nej hvis det ikke giver mening at lave en kompetencebevis for eksempel hvis eleven kun har været på produktionsskolen i få dage eller hvis der er andre særlige grunde til at eleven ikke er interesseret i et kompetencebevis

at kompetencebevis

skolen udstede et kompetencebevis så jeg synes egentligt at lovforslaget er strikket sammen

anerkendelse og stolthed hos en gruppe elever som måske i særlig høj grad har brug for det

eller i form af merit på erhvervsuddannelserne og i det radikale venstre vil

hvis det ikke har været os selv har det måske været nogle af vores gode venner som

det fulde overblik over hvad man ville bruge sit liv på og i hvilken retning man gerne ville gå hvis det her kompetencebevis

kræver det at både skolen og eleven ønsker det fra starten således at man løbende kan

kompetencebevis og få det opbygget hvis der nu er en elev som

vil det være umuligt efterfølgende at komme tilbage og få

kompetencebevis skulle vi ikke

kan få det her kompetencebevis men samtidig synes jeg ikke at vi skal lukke øjnene for at produktionsskolerne netop er en meget fleksibel skoleform

giver nogen mening at lave et kompetencebevis hvis eleven kun

så jeg hører ikke nogen reel afvisning af det her forslag

får dokumenteret alle de færdigheder og det kompetenceløft som produktionsskolerne er så utrolig gode til at levere

uddannelse og derfor skal vi dokumentere det og sørge for at de unge mennesker tager det her

skulle vi ikke i fællesskab i dag give hinanden håndslag på at

de danske unge som netop

at det giver meget god mening

fleksibilitet i lovforslaget der gør at hvis man kun har

at der så skal sættes en grænse på en måned eller

en anden tidsperiode fordi det netop er så fleksibelt at gå på en produktionsskole og

meget bureaukratisk model at vedtage sådan et loft på en måned tværtimod kan jeg godt lide ideen om at man jo har

produktionsskoleelever er jo typisk elever som har haft dårlige oplevelser med skolen og har haft dårlige oplevelser med vores

at sådan en elev automatisk

kan gøre det obligatorisk så vil

at man som udgangspunkt gerne vil have et kompetencebevis men hvis det så viser sig at det ikke giver mening fordi man kun er der i få dage eller der sker noget andet

til at man ikke nødvendigvis behøver at udstede et kompetencebevis

og jeg ser det her obligatoriske kompetencebevis i sammenhæng med de andre høringssvar som

mening at man får et

opgave herinde i folketinget at bestemme hvornår det ikke giver mening og det

den her grænse på en måned for det er ikke sikkert at en måned er den rigtige grænse

i at udgangspunktet skal være at alle elever skal komme ud med et kompetencebevis og at det her udelukkende skal ses som en fleksibilitet i forhold til hvis der er nogle situationer der gør at det ikke kan svare sig at lave

autoværksted og deres kreative designstudie så hvordan de byggede moduler til legepladser og hørte dem fortælle om hvordan de havde lavet kostumer

glæde og stolthed der er over de her unge når de producerer noget og de har deres lærere til at vise dem vej er helt fantastisk og jeg tror egentlig ikke at

den danske offentlighed sætter nok pris på de her produktionsskoler de er omgivet af en masse myter

af hvad de kan lave for de bliver rigtig rigtig dygtige

jeg tror det er noget der skal løfte deres selvtillid

de har brug for den her anerkendelse og de

status så sf er rigtig begejstret for

som et sted hvor man rent faktisk fik nogle kompetencer og

er nogle steder hvor

befolkningen generelt set er jeg rigtig glad for at den konservative ordfører ikke ser

værdsat nok og at der ikke er nok viden om det de laver

er nok viden om hvad de rent faktisk laver på de her skoler og om den kompetence de tilegner sig

skulle være mindreværdigt at gå her så

går forbi udenfor og kigger ind på hvad sker på produktionsskolerne selv om de ikke er med i undervisningen eller hvor kommer den her

har efterspurgt præcis sådan et kompetencebevis her

kunne fremlægge noget

ændret den måde deres uddannelse bliver set på de er kede af at den ikke

bliver værdsat højere det hører jeg rundtomkring på produktionsskolen

at det her kompetencebevis er noget de har efterspurgt rigtig længe for netop

få en følelse af at deres uddannelsessystem er lige så værdsat som

er at alle ordførere har udtrykt sig utrolig positivt

høringssvarene har nævnt muligheden for at gøre det her

hvis man starter på en produktionsskole og ikke lige får sagt

forlader skolen og kommer i gang med et eller andet så kan man ikke bagefter og efterfølgende få dokumenteret de evner og færdigheder man nu har fået under sit ophold på produktionsskolen

der er kommet ind det skal vi kigge på i

det videre arbejde jeg vil så mene som min radikale kollega at det måske ikke giver så meget mening hvis man kun har været der et par dage men igen er det meget svært at sætte en grænse for hvornår det så giver mening

jeg jeg hilser høringssvarene velkommen og jeg synes det er noget vi skal skal drøfte på en åben måde

ser at alle får muligheden for at få sådan et kompetencebevis jeg synes også det er vigtigt at tage med at et kompetencebevis er noget som er subjektivt og ikke objektivt det vil sige at et sådant bevis er tilpasset hundrede procent det unge menneske og de mål som det unge menneske har og som produktionsskolen har

en produktionsskole er jo en kærlig varm hånd til et ungt menneske som lige har brug for at

ordføreren fra sf være med til at

et mildt men måske fast pres på ministeren

har et rigtig godt forhold til ministeren og jeg har ikke tænkt mig fra den her talerstol at lægge noget som helst pres på ministeren jeg er sikker på at vi alle sammen og ministeren

svært i vores uddannelsessystem de unge der ligesom alle andre har svært ved at finde arbejde og blive en del af arbejdsmarkedet og de unge som ikke helt har fundet ud af hvilken retning deres liv skal bevæge sig i på produktionsskolerne får eleverne en række kompetencer og de bliver klædt på til deres videre liv de elever der går på produktionsskolerne opnår altså mange kompetencer jeg tror

opnår en masse faglige kompetencer

det er rigtig vigtigt som der også er flere der har sagt at de her kompetencer bliver anerkendt det vil de i langt

hvis eleverne får et kompetencebevis når deres forløb er slut det kan både give eleven selvtillid og forhåbentlig kan det også give dem mod på at fortsætte videre i vores uddannelsessystem og tage en ungdomsuddannelse og på sigt også

mellem eleven og uddannelsesinstitutionen det var jo i virkeligheden noget vi burde

tal stukket i hånden i dag der synes jeg

om alle elever ikke kunne få noget ud af at have en snak med en vejleder eller en lærer om deres kompetencer og om deres retning videre

med venstres ordfører i at det her kompetencebevis

om et sådant bevis og det skal ikke være afhængigt af om eleven føler sig i stand til at bede om det eller er selvsikker nok til at bede om det mange elever på produktionsskoler er jo elever som ellers har opnået nederlag i vores

og jeg tror derfor at mange af dem måske vil have lidt svært ved at gå op at bede om en vurdering også selv om deres tid på produktionsskolen har været positiv og selv om deres lærer vil skrive hvad det netop er eleverne kan på beviset og hvad de har opnået

dårlige erfaringer med vores skolevæsen

inde på det og sfs ordfører har også sagt at vi skal tage høringssvarene

nødt til at kigge på hvornår man man kan få sådan et kompetencebevis der må man jo sige at de mennesker som arbejder med produktionsskolerne ude i virkeligheden

sige man skal jo kende en elev ret godt for at kunne give personen

den her elev har opnået det er igen

at vores vejledere faktisk er nogle der kender eleverne og ikke bare er nogle som sidder placeret på et eller andet

at ministeren vil komme ind på netop de her to ting i

de afsluttende bemærkninger vi kan diskutere det videre i

udvalget det lyder som om der er rigtig god grobund

viser mig at vi har brug for en generel gennemgang af produktionsskolelovgivningen så vi kan komme væk fra en negativt rettet lovgivning lige nu fokuserer lovgivningen på hvad produktionsskolerne ikke må og hvad de ikke

vores produktionsskoler kan

skal vi altså have ændret på at produktionsskoleelever kun må gå på produktionsskolen i en år for mange elever vil det være en virkelig god investering i deres fremtid hvis de gik på produktionsskolen i mere end en år det kan vi ikke vurdere herindefra men det kan de vurdere ude i praksis og derfor lovgivningen være indrettet sådan

den giver lokale parter mulighed for at give eleven det uddannelsestilbud der

til den elev hvis det indebærer at produktionsskoleopholdet så skal vare

år og fire uger eller i en år og seks måneder så er

vores lovgivning efter især i den situation vi står i nu hvor der er mangel på praktikpladser på erhvervsskolerne og

er høj ungdomsarbejdsløshed

kompetencebevis hvis eleven kun har gået der

vi har fået fra produktionsskoleforeningen og

at man får ret til kompetencebeviset efter en måned det vil sige

i det kompetencebevis jo skal stå hvad for nogle kompetencer man har opnået og at det skal være en lærer

hvis man nu har gået på produktionsskolen

os at man har lært at svejse er det så ikke ærgerligt at man ikke får papir på det fordi der er blevet indført sådan en

dem som sidder med tingene i praksis

har kendt eleven en måneds tid jeg synes det er rigtig vigtigt at vores produktionsskoler produktionsskoler også giver andre kompetencer end de faglige altså end

længere tid for at lære nogle sociale kompetencer

videre i livet og i uddannelsessystemet jeg ville faktisk

en utrolig varm tale

meget nært forhold til

glæde nu synes jeg ikke

en regering at gøre her som slår sig op på det brede samarbejde og så er det lidt mærkeligt at vi skal have skældud når vi netop laver det brede samarbejde

er nogle ekstra ting som ordføreren mener der

i produktionsskolerne for at

et mere helstøbt forløb og netop for at komme rundt omkring alle de problemfelter som de unge der nu går

mig til de brede alliancer og bare være glad

på netop det her område er vi mange

allerbedst for eleverne er to ting den ene ting er at vi fjerner den besparelse der var på deres ydelse i den tidligere regerings

har faktisk ikke så mange penge at leve for

produktionsskolen i en år jeg synes at reglen er med til at

laver laver ikke rigtig noget i stedet for det et år hvor der faktisk er nogle lærere og nogle vejledere som sætter sig ned og tilrettelægger et seriøst forløb for eleverne jeg synes at vi skal gøre op med den her regel så vi kan få nogle forløb som passer til vores elever

have et uddannelsessystem som er tilpasset til vores unge mennesker altså til vores elever og ikke tilpasset efter hvad vi

men skulle vi nu ikke starte med kompetencebeviset og få det gjort obligatorisk og så lad os tage diskussionen fremover fordi jeg kan være meget enig med ordføreren i at

fordi et ungt menneske har behov for det og det er netop en af de sidste chancer man har

at få kredset ind og få lavet et helstøbt forløb for et ungt menneske således at

og det har vi også i enhedslisten tænkt os at

med videre i udvalgsbehandlingen som jo kan blive

de udvalgsbehandlinger vi har haft indtil nu kan jeg fornemme

en varm tale eller hvad prædikatet nu kan blive jeg vil i

produktionsskolernes værdi og jeg synes at det er dejligt at det bliver

at det faktisk er en væsentlig skoleform som evner at give nogle unge mennesker nogle

ville falde igennem og

blive andre problemer med så for samfundet spiller de her skoler

kaste et synspunkt ind som ikke har været lanceret

hvis der skal udstedes beviser for alle korte kurser

så er det ikke noget særligt at komme med et bevis for det får man bare man er kommet forbi en enkelt dag kunne svaret så blive

skolerne som netop peger på at der bør være en minimumsgrænse jeg synes at vi skal diskutere seriøst i udvalgsarbejdet hvad der er bedst både for at

det er sådan set opgaven i udvalgsarbejdet derfor er

også kan få papir på det for vi tror på at med et papir på

kompetenceløft vil den unge få lettere ved at komme videre i uddannelse eller i job det er vigtigt at vi holder

at de unge på produktionsskolerne ofte er en gruppe unge som er sårbare de kan endda være skrøbelige og de kan have oplevet flere nederlag inden de starter på produktionsskolerne jeg har selv besøgt fugleviglund i

vissenbjerg og elsesminde produktionsskole i odense op til flere gange og hver eneste gang jeg har været der

det mig hvor fantastisk et tilbud produktionsskolerne er i odense eksempelvis har de et dambrug

til udsætning i fynske åer og det har altså stor betydning og det er et meget værdifuldt arbejde samtidig bliver der taget individuelt hånd om den enkelte elev

det måske netop den håndholdte indsats som betyder at nederlag bliver erstattet af succes og en tro på sig selv

det kan netop være det afgørende skridt som får den unge til at søge mod en ungdomsuddannelse

kan kun være af det gode men samtidig

skal det også være meningsfuldt vi må erkende at der er elever

er sikkert at det kan være hverken positivt

meningsfuldt at modtage et sådant bevis og derfor

mener vi ikke at man skal tvinge igennem at alle partout skal have et her mener konservative at vi skal anerkende forskelligheden

vi skal respektere elevernes forskellighed men vi håber at det kun vil være et mindretal som vil fravælge at få et kompetencebevis så derfor ser vi positivt på at det altså er en

det er en skal bestemmelse for skolerne

mens ikke nødvendigvis alle elever kan modtage det så har vi endvidere også noteret os

der er kommet og som reflekterer lidt over den sprogbrug der anvendes

om det er hensigtsmæssigt at kalde beviset for et kompetencebevis og det er så med en henvisning til at begrebet kompetencebevis optræder andetsteds i anden lovgivning

men blot sige at det kunne være en god idé at få det med ind i udvalgsbehandlingen så det her lovforslag mener vi

er en vigtig anerkendelse af produktionsskolernes store arbejde fordi de udgør en vigtig brik i at få flere unge til

en uddannelse spørgsmålet er blot hvor mange brikker

for to år siden i et beslutningsforslag at fleksuddannelsen skal være en genindførelse af den fri ungdomsuddannelse

konservative borgerlige stemmer der arbejder og som vanligt går vi gerne konstruktivt ind i samarbejde om vores uddannelsessystem men vi kan ikke se behovet for en helt ny uddannelse

det gælder både eguen produktionsskolerne og den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse stuen og hele deres sammenspil med ungdomsuddannelserne

vi ikke umiddelbart positive over for at lave en helt ny uddannelse altså endnu et alternativ som så vil konkurrere med blandt andet

og produktionsskoler og måske endda vil kæmpe for at fortrænge dem

anerkende i fremtiden til gengæld

behov for at få en mere koordineret vejledning til de unge som ikke vælger en ungdomsuddannelse

kan jeg se at hvis man skal have en fleksuddannelse

være som en slags koordinerende enhed for de uddannelsestilbud vi allerede har og i tilknytning hertil giver det endnu mere mening at lave et kompetencebevis til eleverne på produktionsskolerne derfor kan konservative med glæde slutte

første behandling hvor vi sætter varme ord på de følelser vi har for produktionsskolerne

som kan have et misbrug og som måske har været

får givet dem lyst og motivation til

uddannelse derfor er jeg

jeg vil gå ind i og det første som flere har været inde på er at der er en række

at det bør være obligatorisk at man får et

det der lægges op til i lovforslaget er at

den unge kan bede om at få et kompetencebevis jeg synes også i lyset af de bemærkninger er faldet her at det er en god idé at

er en gruppe af unge som har meget forskellige problemer det

skal visiteres til en produktionsskole det

hvorfor så ikke gøre som produktionsskoleforeningen foreslår og sige at det

noget kompetence med sig som også er værd

selv ønsker at få et kompetencebevis netop fordi vi

gruppe af problemer og

særlige grunde der taler for at man skal kunne sige nej til et kompetencebevis

mai henriksen den konservative ordfører

at der er nogle der har problematiseret om

kalde det for et kompetencebevis ordet kompetencebevis bliver brugt rigtig mange steder

kan man ikke bruge ordet kompetencebevis

tvivl om at når et kompetencebevis bliver udstedt uanset hvem der gør det

der en klar afsender det vil der også være her man vil kunne se

derfor synes jeg at vi skal holde fast i at det er

rigtig godt begreb som i øvrigt også bliver brugt når vi snakker reel kompetencevurdering som netop skal dække

dokumentation det kan være voksne der har været på arbejdsmarkedet

får en reel kompetencevurdering som de skal bruge hvis de skal tage et amu kursus eller andet derfor synes jeg vi skal holde fast i det også i forhold til produktionsskolerne

også kun få der har problematiseret det langt de fleste synes det er en god idé

udfordringer der er i og med at det er individuelle forløb

ikke lave noget der er sammenligneligt på tværs men ikke desto mindre

en af de ting som ligger i lovforslaget

ministeren får en bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om kompetencebevisets udformning og indhold herunder krav til beskrivelse af opnået kompetence med videre jeg forstod egentlig også ordførerens indlæg sådan at

gerne holdes orienteret om og det synes jeg er en fuldstændig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

forhandlingen er åbnet herre thomas danielsen som ordfører for

havnelovudvalgets anbefalinger fra maj to tusind og elleve jeg vil indledningsvis rose den tidligere regering som satte arbejdet med en ny havnelov i gang i november to tusind og ti nedsatte den daværende transportminister et havnelovudvalg bestående af en bred vifte af aktører fra branchen de fik til opgave at undersøge hvordan vi skaber de bedst mulige vilkår og muligheder for at havnene kan udvikles som effektive infrastrukturknudepunkter man har således ladet dem der berøres af

nå et kompromis som alle kan bakke op om en fremgangsmåde der bør være til fremtidig inspiration i lovgivningsprocessen venstre støtter fuldt ud op om det historiske kompromis i havnelovudvalget og derfor er vi

tilfredse med det fremsatte lovforslag som er lavet på baggrund af havnelovudvalgets anbefalinger lovforslaget forbedrer rammevilkårene for havnene og deres brugere for eksempel får havnene mulighed for at foretage investeringer i arealer der ikke ligger i umiddelbar nærhed af deres eksisterende områder forslaget giver tilmed udvidede forretningsmuligheder til aktieselskabshavnene havnene får mulighed for at indgå økonomisk samarbejde om indkøb af varer og tjenesteydelser disse øgede friheder er afgørende tiltag for at styrke erhvervsudviklingen i havnene og imødekommer venstres ønske om at styrke havnene og deres rolle i den danske infrastruktur

er ingen tvivl om at havnene er af stor betydning for dansk samhandel og økonomi der er dog to problematikker som jeg gerne vil fremhæve fordi lovforslaget går en smule for langt i forhold til havneudvalgets anbefalinger henvendelser fra danske havnevirksomheder og danske havne har gjort os opmærksom på alvorlige problemer jeg gerne vil bede ministeren om at kommentere

at det giver stort set samme friheder til de kommunale selvstyrehavne som til aktieselskabshavnene og dette sker på trods af at havnelovudvalget anbefalede at det skulle undersøges hvilke forretningsområder man kan bemyndige sådanne havne til at varetage under hensyntagen til de konkurrenceretlige regler enigheden i havnelovudvalget gik altså alene på at der skulle foretages en undersøgelse ikke at forretningsområderne for selvstyrehavnene skulle udvides uden videre ifølge en henvendelse fra danske havnevirksomheder er der store konkurrenceretlige problemer forbundet med at give selvstyrehavne de frihedsgrader som er givet

for venstre er det afgørende at vi holder fast i kompromiset fra havnelovudvalget og

havnene bedst mulige rammer for forretning men det må ikke forvride konkurrencen derfor mener vi

der bør laves en undersøgelse hvor de konkurrenceretlige konsekvenser med lovforslaget belyses en anden problematik er

ny formulering i § otte og § ti der betyder at private virksomheder på et hvilket som helst tidspunkt kan meddele at de vil udføre en service som havnen har påtaget sig efter de nye regler umiddelbart herefter skal havnen afvikle sin aktivitet og sit selskab og overlade det til den private part konsekvenserne af denne bestemmelse vil nemt blive at havnene ikke får den tid

investeringer og derfor bør man holde fast i fem års fristen kort sagt er venstre overordnet tilfredse med lovforslaget men vi mener at lovforslaget skal følge havnelovudvalgets anbefalinger hele vejen igennem og derfor ønsker vi i venstre at udvalgsarbejdet skal se nærmere på de to nævnte

så kom de meget sent fru anne

thomas danielsen er lidt mere præcis

i høring her sådan relativt sent i forløbet kommer danske havnevirksomheder så og siger at det er

vi undersøger sagen nærmere når nu den er kommet

hvis det er sådan at transportministeriet kommer med en anden beskrivelse af det eu retlige

danske havnevirksomheder er kommet med

venstre så sige ok så standser vi lovbehandlingen

med nogle anbefalinger og et godt kompromis som vi støtter fuldt ud så er der kommet en indsigelse

som siger at der kan være nogle konkurrenceretlige problemer

have undersøgt nærmere

at føre en havnepolitik der giver havnene og havnenes brugere de bedst mulige rammevilkår havnene og deres mange aktiviteter er et stort aktiv for danmark og for de kommuner som de opererer i de seneste år har der løbende været fokus på hvorledes havnene kan drives og udvikles som effektive transportcentre og fungere som vigtige infrastrukturknudepunkter der binder forskellige transportformer sammen til helhedsorienterede transportløsninger den seneste havnelov blev gennemført i nitten ni og halvfems og en revision af loven er nu tiltrængt fordi havnenes virksomhed og behov

der nedsat et havnelovudvalg som efter godt et halvt års arbejde i fuld enighed afgav en række anbefalinger til ministeriet

være en rigtig god idé at samle alle relevante parter i sådan et udvalg med det mål for at komme med en række anbefalinger til forbedringer og moderniseringer af den måde som de forskellige havnetyper i danmark

følge disse anbefalinger lovforslaget indeholder en række tiltag der skal sikre at havnene kan være aktive medspillere når det handler om at fastholde og udvikle nye aktiviteter på havnene ambitionen er at lovforslaget skal bidrage til at fremme havnenes funktion som erhvervsområder og knudepunkter for infrastruktur ligesom forslaget generelt

af søtransport som miljøvenlig transportform i sammenhæng med regeringens ønske om grønnere transport der skal være dynamik og

et af de centrale punkter i den nye havnelov er at kommunale aktieselskabshavne i begrænset omfang gives øgede forretningsmuligheder under forudsætning af at disse aktiviteter ikke håndteres af private aktører vi udvider anvendelsen af havnearealer således at vi prioriterer aktiviteter der forudsætter

søtransport af gods fisk passagerer

skal havne have mulighed for at anvende havnearealer for eksempel moleanlæg der ikke kan anvendes af havnens brugere til de beskrevne aktiviteter

af vindmøller og bølgeenergianlæg

at havnene får mulighed for økonomisk samarbejde på tværs af havnene til investeringer i og drift af tjenester infrastruktur

fælles udbud af vedligeholdelsesopgaver indkøb af edb systemer med videre endelig vil jeg fremhæve muligheden for internationale investeringer aktieselskabshavne vil fremover få mulighed for at indgå

samarbejder med udenlandske havne

havnen vil blive pålagt en begrænsning for dens samlede udenlandske økonomiske aktiviteter på ti til femten procent af havnens egenkapital jeg er ligesom andre her også bekendt med at danske havne er bekymret for at det sandsynligvis vil være en forudsætning at havnen skal afvikle de selskaber der driver disse nye aktiviteter uanset hvornår en privat aktør meddeler at den ønsker at drive aktiviteten i den pågældende havn jeg håber at jeg kan berolige danske havne og andre der måtte bekymre sig om den problemstilling med at det vil kunne medtages i udvalgsarbejdet og også præciseres

ske så hurtigt at det medfører uhensigtsmæssig store tab

hvis det ikke er sådan at den nye private aktør ønsker at overtage aktiverne i selskabet til markedspris en periode til afvikling af aktiviteten kan således

over længere tid hvis der for eksempel er investeret i dyre anlæg med disse ord

anbefaler socialdemokraterne lovforslaget

når man tager i betragtning hvor mange forskelligartede interesser der har været samlet om det her arbejde dansk folkeparti har hele vejen igennem bakket op om

den udvikling der er på havnene i i disse år at vi rent politisk også bakker op om det det har vi gjort med havnepakke en vi har gjort det med havnepakke to i forhold til at forbedre infrastrukturen til havnene nu følger vi det op

virksomhed og også andre relaterede virksomheder

blev nedsat af den tidligere regering og som sagt med repræsentanter fra fra dansk industri havnene selvfølgelig politiske aktører og andre interessevirksomheder og som sagt

og tage lidt og så kom der til sidst hvid røg ud og man kom med en enig indstilling det der så selvfølgelig

den socialdemokratiske ordfører være imødekommende over for at vi får kigget på den der § ni i forhold til om en privat aktør kan komme og lægge beslag på en eller anden havneaktivitet der er blevet startet op

privat virksomhed og siger det var da en glimrende idé havnen har fået der

vil vi godt lægge beslag på det skal altså

det kunne være fem otte år alt efter

anbefalede også at de her nye muligheder skulle gælde for as havne lovforslaget lægger så op til at det skulle kunne gælde for alle havne også kommunale selvstyrehavne

og det er vi ud fra den betragtning at det ville være konkurrenceforvridende i og med at kommunale selvstyrehavne

starte aktiviteter op på en kommunegaranti

er at aben jo hvis den her investering går galt altså lander

i kommunekassen og sidst men ikke mindst hos skatteyderne og det skal vi i hvert fald undgå så jeg håber

til at kigge på at vi får får ændret det så det kun gælder for as havnene jeg synes også når

forhåbentlig har respekt for det store arbejde der er blevet lavet

grin med det hvis man så ikke respekterer den indstilling der er kommet vi bakker meget op om havnelovudvalgets indstilling og vi håber også at vi i

så vi får en helt perfekt havnelov til gavn og glæde for de danske havne så med disse ord

dansk eksport

og krise er det derfor endnu vigtigere at vi styrker den infrastruktur der skal øge eksporten herunder havnene en lang række af organisationer og interessenter kom med anbefalinger til en ny havnelov det var et flot arbejde men desværre efterfølgende opstået lidt uenighed om hvordan de her anbefalinger skal tolkes

som vi ser det give et pragmatisk supplement til markedet

hvis en privat aktør kommer på banen skal opgaven overlades til ham når det er muligt det sikrer at havnene kan udvikle sig eksempelvis får havnene med den her lov mulighed for at opsætte vindmøller og solfangere så de kan tage del i den grønne omstilling havnene får også mulighed for at samarbejde med hinanden og med udenlandske havne de får mulighed for at erhverve sig grunde der ikke ligger lige ved havnen det er godt for på den måde kan man eksempelvis sikre sig plads til vindmøller der ikke er plads til

den vil være med til at sikre dansk eksport og den grønne omstilling

den skabe job havnene skaber i dag halvfjerdstusind job ifølge foreningen danske havne og

er et videreført arbejde fra vk regeringens tid

en bred aftale og som sagt håber

så gik maj juni og juli og tiden gik

et udkast til et lovforslag og alle var i og for sig sådan ok tilfredse efter valget

vores ambition fra sfs side er at vi får lavet en havnelov som sikrer at det rent faktisk er muligt for

at investere fornuftigt og forsvarligt i udviklingen af vores havne

det jeg så håber på er at parterne der stod bag

stod bag en enig betænkning tager sig sammen

finder ud af hvor de reelle konflikter

komme det skridt videre at vi rent faktisk

for at havne kan udvikle sig

diskuteret med de forskellige havnedirektører eller hvad de hedder og vi ved jo at der

vi går i gang med at lave en lovgivning

går i stå fordi der kommer retssager i eu sammenhæng

håber jeg inderligt at man kan finde en model som betyder at vi ikke løber ind i retssager for sf at se er det faktisk en god betænkning

nogle detaljer som det så efterfølgende viser sig at de ikke har diskuteret ordentligt igennem det må falde tilbage på havnelovudvalgets måde at arbejde på men jeg forventer så at de parter der deltog

rent faktisk kan tage sig sammen og finde en løsning som gør

fald ikke være med til at der skal vedtages en lovgivning

den er trådt i kraft skal se blive kørt til eu

her i danmark vi bliver nødt til at kunne regne med at de parter der

holder hvad de har aftalt når vi så

forsøgsvise implementering af betænkningen

fremsat på baggrund af et rigtig grundigt forarbejde man har haft nedsat et

havnelovudvalg hvor hele branchen herunder også de faglige organisationer har været repræsenteret og ud af det er der så kommet en

jo et rigtig godt udgangspunkt når når man skal

stilling til det det betyder ikke nødvendigvis at enhedslisten er enig i alle dele af det her

havne er store store infrastrukturanlæg og af stor betydning for transport af gods passagerer for handel service fiskeri og forarbejdning you name you name it det er store transportknudepunkter

det kommer til stykket med udveksling og omladning af gods mellem flere forskellige transportformer og havnen er arbejdsplads for rigtig rigtig mange mennesker

i en underskov af servicevirksomheder industri handel fiskeri og ja jeg nævnte det også

det jo tydeligt at havnene har meget stor betydning for samfundet som helhed for enhedslisten er det af afgørende betydning at havnene er offentligt ejede og også offentligt drevne det sikrer at selve havnen drives ud fra et helhedsorienteret synspunkt og giver mulighed for folkelig indflydelse på de dispositioner som træffes af havnene

på en havn eller benytter sig af faciliteterne på de danske havne og som jo har deres krav til hvordan havnen skal drives og hvilke faciliteter der skal være til rådighed for

kunne kaos hurtigt indfinde sig

infrastrukturforvalter der svæver over vandene og

et lidt bredere og lidt videre perspektiv på udvikling og investeringer og som sagt

en mulighed for påvirkning fra folkevalgte organer såsom byråd de fleste af de danske havne er jo kommunale i den ene eller

både kommunale selvstyrehavne og kommunale as havne

især i de situationer hvor en havn kan konstatere et hul i en lang række af serviceydelser som en velfungerende havn helst skal kunne tilbyde et hul som ikke udfyldes af en privat virksomhed

er godt at man får disse udvidede forretningsmuligheder men efter vores mening er der helt overdrevne krav om at eventuelle nye forretningsmuligheder skal udskilles i selvstændige

selskaber og drives på markedsvilkår og man skal via annoncering konkurrenceudsætte disse

kontrakt man indgår for fem år man skal bare konkurrenceudsætte via annoncering hvert femte år og man skal afstå aktiviteten til en privat aktør hvis en sådan melder sig på banen blot fordi

frygt der gør sig gældende havnene kan jo kun gå ind i det her hvis der konstateres et behov som ikke løftes af private virksomheder

til at bygge op og investere og sikre sine investeringer

spørgsmålet om det er rimeligt at havnen skal løbe en aktivitet i gang noget som i nogle tilfælde kan kræve pæne investeringer investeringer for derefter at måtte vige pladsen for en privat virksomhed som nu hvor vejen er

kan se en forretning i det

når en privat virksomhed blot kan meddele skriftligt at

overtage aktiviteten hvorefter havnen skal

den konkrete situation hvor hurtigt havnen kan afstå fra at drive aktiviteten

det kan kun blive til glæde for en hel stribe af erhvervsadvokater som kan se frem til en række retssager på det her område medmindre selvfølgelig havnene er så kloge ikke at begive sig ud i det her ingenmandsland hvor der ikke er sikkerhed for noget som helst men så er hovedintentionen med lovforslaget jo altså også væk

helt grotesk bliver det når de samme regler gøres gældende

her kan en eventuel privat aktør så at sige slå en havn hjem hvis denne private virksomhed skriftligt meddeler at man i den ene af de samarbejdende havne vil overtage opgaven og aktiviteterne det er grotesk i vores optik i enhedslisten tror vi faktisk på at nogen ikke har tænkt sig om ved fremstillingen af denne del af det her lovforslag altså at der er tale om en

denne raptus udgår af lovforslaget igen under udvalgsarbejdet

derimod være et udslag af overdreven hensyntagen til nogle af erhvervsorganisationerne på området

vil enhedslisten få det meget svært med lovforslaget i sin helhed

så vidt blive ved i samme boldgade hvorfor skal hvorfor skal havnene danne selvstændige skattepligtige selskaber for de arealer som havnene erhverver og driver men som ikke støder op til havnens eksisterende areal

er jo en kerneopgave det er infrastruktur og en havn er en infrastrukturforvalter det en unødig bureaukratisering og besværliggørelse af havnedriften

nu vi så er ved alle dårligdommene i forslaget at enhedslisten ikke er tilhænger af at kommunale as havne får mulighed for at investere femten procent af egenkapitalen udenlands havnene skal drive deres egen havn og ikke involvere sig i tvivlsomme udlandseventyr enhedslisten er ikke tilhænger af at bestyrelseshonorarene gives fri vi hylder princippet om at folk får betalt for tabt arbejdsfortjeneste det andet går der som bekendt hurtigt fryns

med tre linjer vi er i udgangspunktet positive over for lovforslaget men vi bruger udvalgsarbejdet

på nogle af manglerne ved det især som nævnt de helt urimelige betingelser der stilles op for havnene hvis de vil udnytte

den danske udenrigshandel sker via en havn det vil sige at det

et utrolig vigtigt lovforslag vi har fat i her som skal give øgede muligheder læser man lovforslagets intention og de bemærkninger

giver det rent faktisk en række øgede muligheder for havnene i en moderne tid til at kunne agere som en havn nu skal

også værd at bemærke at en del af de havne jo så ligger i hvert fald i kystnære områder det gør en havn normalt

er flere grunde til at fastholde en havns vitale funktion som den er

udenrigshandel så kan man sige at det måske også aflaster andre muligheder altså transporten på vores vejnet

derfor er det jo glædeligt at der ligger et udvalgsarbejde bag som peger på at det sådan set er

mulighederne for hvilke forretningsområder kommunale aktieselskabshavne og selvstyrehavne må deltage i og de får altså en række øgede muligheder som flugter fint med det udvalgsarbejde uanset at det er blevet

generelt kan sige at det er en god lov som giver flere muligheder i stedet for begrænsninger og det er sådan set en god overskrift at have

hvis det bliver overskriften for ministeren fremadrettet

han regne med liberal alliances støtte i en række sammenhænge så det er blot til venlig erindring for ministeren

jeg bare sige at vi støtter det her lovforslag vi kaster os ud i udvalgsarbejdet

godt lovforslag vi behandler det er godt allerede af den grund at det er et lovforslag der har været genstand for en grundig forbehandling i et udvalg

fordi det har været gennembearbejdet også af de forskellige parter

omkring vores havne sådan at det

som udgangspunkt er et velafbalanceret lovforslag

havnelovudvalget det er også et vigtigt lovforslag havnene udgør en

at vi gerne vil have mere gods over på skib

kommer vi ikke uden om at vi skal have nogle velfungerende havne for at få tingene til at hænge sammen derfor synes jeg

der har været et grundigt arbejde omkring lovgivningen

det konservative folkeparti vil derfor også

positiv over for lovforslaget der har jo så været

enkelte røster fremme efter at lovforslaget

inde på i debatten som må give anledning til at vi i udvalgsarbejdet kigger lidt nærmere på det det ene er den her bestemmelse om at man i det omfang man har

håndtere nogle opgaver nogle havnerelaterede opgaver som der ikke har været private aktører

give det tilbage til en privat aktør inden

at der der er brug for at gå nærmere ind i især begrebet inden for en rimelig frist for det er jo oplagt at

ikke får nogen til at investere

derudover

det mener jeg også er noget vi skal have belyst nærmere under udvalgsarbejdet inden vi kan tage endelig stilling til lovforslaget men som udgangspunkt er det konservative folkeparti positive over for lovforslaget

er dem der sørger for at vi kan komme af med vores eksportvarer og at vi får varer til det her land som vi har brug for

derfor er en vigtig lov

udnytte de potentialer det var der også flere der var inde på som rent faktisk ligger for at skabe yderligere vækst

arbejdspladser omkring danske havne og også som flere har været inde på at havnene ikke kun er

centrale knudepunkter når det gælder infrastruktur men rent faktisk også er fyldt med erhvervsområder der er rigtig mange virksomheder som har behov for

muligheder som det giver og derfor er det også vigtigt

bidrager havnene til en høj mobilitet og dermed til

til lovgivningen her

de mennesker som er involveret i

at sætte sig ned og gennemgå området og så komme med en betænkning

så tager på os og dermed sikrer muligheder for yderligere vækst og dynamik omkring havnene jeg mener at lovforslaget ligger inden for betænkningen

en lille smule forundret over at at nogle af aktørerne

betænkningen kom der var uenighed lad nu være med

lovgivningsarbejdet det synes jeg ikke er så klædeligt

de aktører om at komme ind til mig og forklare

sjovt at have en lovgivning hvor man måske oven i

udvalgssamarbejdet derfor synes jeg det er fuldstændig afgørende at aktørerne

også er sig deres ansvar bevidst helt til sidste punktum i den her sag og det håber jeg rent faktisk også på at de vil være

fuldstændig entydig fra de havne jeg besøgte der de er

set kun et ønske nemlig at vi fik det gennemført så hurtigt som overhovedet muligt

med til at sikre yderligere dynamik og vækst i netop deres område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

ordet til den første ordfører som er herre jacob jensen

her at ophæve ministerens adgang til at pålægge kommuner og regioner at sende opgaver i udbud og dermed tjekke markedet for bedste pris og kvalitet det er ellers en mulighed som vk regeringen fik indført sidste år netop med det formål at borgerne skal sikres den bedste service til den bedste pris vi kan jo se af erfaringen at når tingene bliver sendt

typisk i de fleste tilfælde både en bedre kvalitet og også mange gange en bedre pris oven i købet nogle gange begge dele i den forstand at både den eksisterende leverandør får tjekket op på de arbejdsgange og

alternativt at nye leverandører kommer ind på markedet med andre erfaringer og nye måder at gøre tingene på

også understrege at det for venstre ikke er afgørende at det skal være en offentlig leverandør eller en privat leverandør men hvor det afgørende for os

er at det er den leverandør som bedst kan løse opgaven til den bedste kvalitet og den bedste pris der også får mulighed for

løse den når man hører på regeringens udmeldinger og ikke mindst fra

set også langt hen ad vejen at man er enig med venstre i det synspunkt og derfor er det

også lidt mærkeligt at man så med det her forslag ønsker at fratage ministeren den mulighed at pålægge regioner og kommuner at sende opgaver i udbud vel at mærke kun i den situation hvor kommuner og regioner ikke har levet op til det

havde aftalt skulle være målsætningen for man kan sige at enten så løfter kommuner og regioner netop målsætningen om at sende opgaver i udbud

lever de ikke op til det og så må antage at regeringen så på en måde vil reagere jeg glæder mig så over at man i det seneste år

har set en øget andel af opgaver fra kommunernes side blive sendt i udbud dog med meget forskelligt resultat kan man sige i den forstand at nogle kommuner har sendt rigtig mange opgaver i udbud op omkring fyrre

mens andre ligger nede omkring tyve procent det siger i hvert fald noget om at der er et stort potentiale hvis vi fortsætter den vej som vk regeringen lagde op til der står mange fine ord i bemærkningerne til lovforslaget

bare konstatere i hvert fald på visse dele at regeringen så gør noget af det modsatte eksempelvis står der at kommuner og regioner skal have mere frihed til at tilrettelægge opgaveløsningen på en måde som lokalt vurderes mest hensigtsmæssigt

noget som kommunerne i øvrigt er stærke modstandere af der står også i bemærkningerne at samarbejdet mellem offentlige og

aktører ikke skal være baseret på at en kommune eller en region er tvunget til at konkurrenceudsætte bestemte serviceopgaver der kan man så spørge hvad problemet egentlig er hvis ministeren alligevel ikke ønsker at bruge den bemyndigelse som der er i lovgivningen

udvalgsarbejdet hvad regeringen så har tænkt sig der skal ske for netop at løfte den udbudsprocent yderligere jeg kan forstå at man

indgå aftaler med kommuner og regioner i den retning

nogle aftaler så indeholde må de indeholde nogle faste målsætninger

i forhold til konkurrenceudsættelse eller skal det være mere sådan nogle bløde formuleringer som ikke har noget reelt og forpligtende indhold det er også vigtigt for mig at få afgjort og få

er test af et marked det er ikke udlicitering jeg tror er rigtig mange der misforstår den her diskussion

det dermed også lig med at det er private der per definition skal overtage opgaven sådan forholder det sig ikke udbud er en test af

hvor man får alternative bud ind og dermed tjekker hvad

det skal bero på en konkret lokal vurdering i hvilket omfang kommunen og regionen inden for lovgivningens rammer i øvrigt

set også selv efter et udbud hvor det netop er at man indhenter alternative tilbud og så vurderer man

politisk synes er det mest hensigtsmæssige men heldigvis kan man jo rigtig mange steder ude i kommunerne godt selv tag for eksempel syddjurs kommune hvor en sf borgmester ikke bare har sendt ældreplejen i udbud men decideret har udliciteret dele af området i mange kommuner har man

berøringsangst med alternative løsninger til det bestående

dele af regeringspartierne på christiansborg at den blokering åbenbart stadig væk findes

lidt ærgerligt at man i en tid hvor vi faktisk behøver at vende hver en krone behøver at finde alternative løsninger

den modsatte retning og derfor kan vi fra venstres

natur ikke tiltræde forslaget da vi kerer os om pris og kvalitet

at tvang er den eneste vej

i krisetider som nu hvor kommunerne har behov

øge konkurrenceudsættelsen

side hvis ellers ministeren ønskede at have den mulighed skulle tvinge kommuner og regioner til at agere på en bestemt måde der er ikke noget jeg hellere ville jeg tror bare det er afgørende at man har de redskaber i værktøjskassen for at holde det pres der selvfølgelig også skal være når man indgår forskellige aftaler sådan at man får en målsætning

skal nå derhen jeg deler også opfattelsen af at i krisetider

giver det også en vis motivation for at finde alternative løsninger det er

med på jeg synes bare det er ærgerligt at man på en eller anden måde med det her forslag vil løfte foden fra speederen

det selvfølgelig vil give i de aftaler man skal indgå for

vi får mest service og dermed bedst kvalitet

omtalte den her mulighed som et redskab i

sig selv når man indfører minimumsstandarder i daginstitutionerne som regeringen har gjort med finansloven

ude at udfordre det kommunale selvstyre for der er man også inde at diskutere hvordan man kan planlægge og dermed tilrettelægge opgaverne lokalt men jeg mener bare at det her er et redskab

signal der hedder at vi vil have flere opgaver i udbud

mener jeg at man kan se et meget meget stort potentiale

de kommuner som har sendt ting i udbud og dermed konkurrenceudsat dem

her er noget vi mener det er ikke bare rundbordssnak

vi har set at det har virket når man har indgået de her aftaler

det har virket at man har lagt det politiske pres herfra

den her dagsorden det er ikke af hensyn til kommunerne

at en ting er at sende opgaver i udbud og tjekke pris og kvalitet inden for den ramme som man beskriver politisk

et regionsråd eller en kommunalbestyrelse eller

løftet flere opgaver

den leverandør der i dag har opgaven også får kigget efter

det ligger måske endda ti år tilbage at man konstaterede

mens en køretur

brandvæsen kostede syv hundrede kroner og

samfundsopgaver som vi politisk fra folketingets

også tydeligt den modstand der er mod

beslutter at den opgave skal udføres

laver et offentligt monopol

hvis man tør teste markedet og spørge ude omkring

inden for den ramme som man politisk stiller op

det kan der være alle mulige lokale grunde til men man kan i hvert fald se meget meget store forskelle mellem dem som gør det og de erfaringer de indhøster

kommunerne er jo forskellige der er nogle der prioriterer det her

på nogle af opgaverne og i virkeligheden sætter

at sende opgaver i udbud vi har set flere gange

i udbud hvor der måske kun er én leverandør

mener ordføreren ikke at det skal være op til det det lokale selvstyre

løse opgaven bedst og billigst og det gør man jo ikke ved at kigge på sig selv og sige nu løser vi opgaven på den her måde

set derfor jeg bare holder fast jeg hører jo også

gerne vil sende mere i udbud

redskaber man skal bruge jeg ved godt at der er

at den der kan løse opgaven bedst og billigst

for at gøre det uanset om en privat eller en offentlig leverandør og det er det vi kan gøre

imod det her forslag som løfter

er måske nok et lille

ikke desto mindre også et vældig markant lovforslag når det handler om forskellen på den nye

den gamle regerings syn på det kommunale og

ophæver vi muligheden for at tvinge kommuner og regioner til at konkurrenceudsætte bestemte opgaver en mulighed som den gamle regering indførte dermed gør vi op med den ideologiske kurs der har præget den gamle regering når det

og regionernes konkurrenceudsættelse det er en kurs der var

så må sige støbt solidt i højreorienteret beton hvor det handlede mere om konkurrenceudsættelse for konkurrenceudsættelsens egen skyld end om at skabe en bedre offentlig sektor

eksempelvis puslede den gamle regering jo i februar sidste år med et forslag om

tyve procent af hjemmeplejen det er så slut nu den nye regering har nemlig en anden kurs hvor vi lægger vægt på dialog

på pragmatisme og fornuft frem for faststøbt ideologi regeringen vil arbejde for mere konkurrenceudsættelse og der er vi jo så enige om målet så vidt og offentligtprivat samarbejde men det er ikke et mål i sig selv det skal medvirke til at udvikle den offentlige sektor og det skal ske i dialog med kommunerne ikke ved den tvang som lovforslaget nu fjerner muligheden for så derfor siger vi farvel til tvang og goddag til dialog når det gælder konkurrenceudsættelse i kommunerne

ministeren så hvis man virkelig er så inderlig imod at bruge et styringsredskab i den situation det måtte være aktuelt altså netop hvor

så hvorfor er det at herre simon kollerup er så bange for

det her forslag der handler om om muligheden for

udbyde og så kommunernes eget selvstyre jeg mener at det

en væsentlig og latent trussel for kommunernes selvstyre når der ligger muligheden for at en minister kan gribe ind med tvang og dermed altså tvinge kommunerne mod deres eget ønske må man så forstå

bare lade være altså det gør jo ikke nogen

om redskabet ligger i værktøjskassen hvis man

symbolpolitik og ren ideologisk blokering må det jo forstås at være når man siger

af bare sige vi agter ikke at bruge den bemyndigelse det er rent frivilligt for den

andre veje til hvordan vi kan nå det mål som både regeringen og forstod jeg også ordførerens parti er enige

aftaler der var om udlicitering eller konkurrenceudsættelse

vi så nu selvfølgelig også desværre kan se

badevandet ordføreren skal måske

andre steder i samfundet ved at der findes private virksomheder som går ind og udfører opgaver for det offentlige

langt mere robuste for kunderne

vil ud og lave en aftale som gør

af at vi tager snakken her om konkurrenceudsættelse jeg er nu ikke så bange

konkurrenceudsætte jeg tror sådan set vi kan nå langt ad konkurrenceudsættelsens vej og jeg tror også at kommunerne og regionerne i

nå ud ad den vej det jeg forstår er er udfordringen og som jeg synes at det er helt ansvarligt at regeringen tager fat på

ligger i værktøjskassen lige nu ligger der den her latente trussel med tvang og der mener jeg at vi skal erstatte den med nogle bedre redskaber som kommunerne og regionerne faktisk kan bruge til noget

og man vil også gerne fra den nye regerings side arbejde for flere

i hvert fald er at man ikke vil gå tvangens vej at man ikke vil

have tvangsmuligheden over for kommuner og regioner de nye ting der skal lægges i redskabskassen er nogle af dem vi skal prøve at udvikle forhåbentlig i et bredt samarbejde også her i folketinget

hvor vi kan lægge nogle nye redskaber i den her kasse et af dem ved jeg er at

så det er et meget konkret bud på det jeg håber der kommer mange flere redskaber i redskabskassen

incitament der er for de kommuner der helt tydeligt

at der er kommuner der ikke konkurrenceudsætter og ikke tager den gevinst

at både vores kommunalbestyrelser og vores regionsråd selv er i stand til at identificere og også

gjort

i muligheden for at vores minister kan tvinge kommunerne

at konkurrenceudsætte men ikke gør det hvorfor er det så ordføreren vil fjerne muligheden for at

sige til kommunen

styringsværktøjer og incitamentsstrukturer over for kommunerne jeg har det i hvert fald sådan

i socialdemokratiet at tillid er bedre

jeg har fuldstændig tillid til at vores kommunalbestyrelser og vores regionsråd hvis såfremt ifald de måtte kunne identificere

det er der også ude i kommunerne og det er der også i regionerne så derfor har jeg

tillid til at det kan vores kommuner og regioner gøre

lægge nogle flere og bedre redskaber

den skadelige symbolpolitik som regeringen forsøger sig med for at aflede opmærksomheden fra deres mange løftebrud forslaget er et

i forhold til den målsætning som vi bør være fælles om nemlig at vores skattekroner bliver anvendt

derfor har vi også i dansk folkeparti modsat nogle af vores kollegaer her

heller ikke nogen ideologisk holdning til om det er det offentlige eller det private der skal løse

opgaverne dem der skal løse opgaverne

gør det bedst og til den rigtige pris

hverken at lægge os fast på den ene eller den anden løsning men sikre at private udbydere får chancen for at prøve kræfter med de offentlige opgaver ligesom ansatte

at de yder det optimale derfor var målsætningen om en og tredive procent også et skridt i den rigtige retning for at fastholde en høj offentlig velfærd i en periode hvor statsfinanserne bliver stadig mere pressede

det er en bunden opgave gennem innovation og effektivisering at få samme offentlige velfærd ud af de stadig færre midler der er til rådighed i fremtiden det kan derfor virke ekstra uforståeligt at regeringen

i forvejen er der som bekendt kun et krav i lovgivningen om at kommunerne skal lave en udbudsstrategi en gang om året og en aftale om at nå en konkurrenceudsættelse på omkring en tredjedel af opgaverne hvorfor er det så så vigtigt at få fjernet ministerens mulighed

blande sig hvis ikke kommunerne

definitionen på symbolpolitik når en regering vælger at lave en

ikke engang selv forventer endsige ønsker at der kommer en ændring

ideologisk i klemme hverken til den ene eller anden side i det her spørgsmål og jeg har også ofte hørt ordføreren udtale sig meget

ordførerens parti og ordføreren selv ikke har

ideologisk i klemme og respekterer det kommunale selvstyre hvorfor skulle det så ikke være op til kommunerne selv i hvor høj

for at afprøve prisen vi er altså i en situation hvor

ude i kommunerne skal vende hver en krone jeg synes det er en rigtig god idé at man har som det tidligere blev nævnt det værktøj i værktøjskassen at ministeren kan skride ind over for kommunerne hvis ikke

nå de her målsætninger jeg synes stadig væk at vi skal prise os lykkelige over det kommunale selvstyre men det ændrer altså ikke ved at vi står i en situation hvor man

at konkurrenceudsætte forskellige opgaver for at finde den rigtige pris

blevet sagt flere gange i en økonomisk krise specielt kommunerne

de klatter ikke med pengene men det her er altså

være med til at støtte et forslag der viser tillid til kommunerne

forventer at de gør det bedst og billigst og det tror vi også på de

i den kommune jeg selv kommer fra nemlig jammerbugt kommune udsat at når man konkurrenceudsætter får man faktisk også lavere priser

højere pris end de så kan fremtrylle når man konkurrenceudsætter

synes det er rigtig rigtig sundt så derfor går vi også ind for det her det er altså ikke altid at det er de private der er billigst det er også somme tider

kommunerne og det er også ret tit at de faktisk gør det billigere end de hidtil har gjort

partiet føre sig frem derfor vil jeg spørge

at det er bureaukrater der skal sidde og beregne

klargøre tingene eller

være de varme hænder i

men der er altså andre områder end lige det her område

og få den rigtige pris om det så er de private der er bedst til det eller om det er de

kommunale og så

rigtigt og til den rigtige pris det er ikke kun det ene det kommer an

medarbejderne så skal sidde og frokostpause i en varevogn ikke også det skal så sammenlignes med at kommuner

kommunerne af og til vinder en udlicitering

så røg medarbejdernes kaffepause så opgaveudsættelse medfører som regel forringelse af

at både private og kommunerne eller

overholde for eksempel arbejdsmiljølovgivning og alle mulige andre lovgivninger

så er det jo nok også op til kommunernes selvstyre at vurdere om det faktisk er det man har bedt om

får en billigere pris på det er ikke altid sikkert og derfor kan man så

er i krise og det mærker man også ude i kommunerne og regionerne og også i jammerbugt

ordføreren tror på at kommunerne og regionerne for den

at sende noget ud i konkurrenceudsættelse

hvornår det så er klogest eller hvornår man får den billigste pris hvad enten det er en privat udbyder eller som ordføreren så selv har

det er vigtigt at det værktøj ligger i værktøjskassen nemlig at ministeren rent faktisk kan gå ind hvis ikke kommunerne

jeg har stor tillid til at man i langt de fleste kommuner faktisk godt kan finde ud af det men man må jo også se i øjnene at

tidligere når man hørte partiet tale om det kommunale selvstyre at

det var dejligt at få på plads jeg synes også

er så i lyset af den her tiltro til kommunerne at jeg simpelt hen ikke forstår hvorfor det pinedød er så vigtigt at der skal ligge et redskab med mulighed for at tvinge kommunerne

altid vil konkurrenceudsætte så kan det være at man siger at vi tror at vores egne gør det billigst og bedst i dag men ved at konkurrenceudsætte viser det sig faktisk at kommunen selv kan gøre det billigere fordi man sender

at nu kommer i altså ud for en konkurrenceudsættelse her og så finder man faktisk ud af hvordan man kan gøre det på på nye måder som som gør at man faktisk kan få leveret det samme produkt til en billigere pris og det synes jeg altså kun er sundt jammerbugt kommune

er jo faktisk en af de kommuner hvis ikke dén kommune

af de her konkurrenceudsættelser og det er altså ikke altid

kan da kun opfordre til også når den her ændring

et nyt rødt flertal at kommunerne selvfølgelig fortsat konkurrenceudsætter for det er altså en sund

andre tre politiske og administrative niveauer den tillid har muligvis ikke været i højsædet de seneste ti år hvilket jo også bliver tydeligt med en opposition som helt seriøst mener

saftevand på plejehjem er noget som vores ministre skal gøre noget ved

for det radikale venstre en lidt forskruet idé om om selvstyre hvor man nærmest springer et helt politisk og administrativt led over

helt klart at konkurrenceudsættelse og offentlig

samarbejde af enhver art er vigtige elementer

et stort potentiale på det her område derfor er det også glædeligt at udviklingen faktisk

og vi tror på at de bekymrer sig både om

og deres økonomiske budgetter vi tror faktisk på at de gerne vil udføre deres opgaver bedst

tror på at det er vores folk ude lokalt hvor virkelighederne

er blevet sagt før er forskellige hvilket måske også kunne have noget at sige om

er forskellige som er bedst til at vurdere hvordan man når

smertelig bevidst om at det kan vi ikke gøre her

derfor ønsker det radikale venstre at det altid skal være op til den enkelte kommune og den enkelte region og deres respektive folkevalgte

en bestemt opgave er hensigtsmæssig

fortsat vil arbejde for mere offentlig privat samarbejde innovation

af den offentlige sektor netop gennem konkurrenceudsættelse

hvor det her sker i aftaler med

kl og med danske regioner men hvor den udsættelsespligt som kommunerne og

pålægges som en sanktionsmulighed

venstre kan således med afsæt i netop selvstyret tilliden samt en forvisning om

bakke det her lovforslag op

i redskabskassen og det er fint nok det må man jo så melde ud

er det fordi man ikke føler plads nok i værktøjskassen fordi man skal have andre redskaber derned

når man jo bare kan lade være med at bruge det det er jo en mulighed ministeren har det

må tillid jo være symbolpolitik på samme måde som mistillid er det

et klart signal om at vi altså har tillid til kommunerne og derfor tror på at vi kan indgå de her aftaler uden at vi behøver at have et redskab til

går imod deres egne ønsker på et område hvor vi

dagsorden som man ønsker at forfølge altså det at man ikke vil gå ind og bruge det her redskab hvad gavner det så

at man nu fjerner et redskab som man i

og om fornuftige aftaler hvor begge sider bidrager med en klar signalering

er

støttepartis erklærede målsætning fra starten og også under valgkampen at med det regeltyranni og bureaukrati og den detailregulering som vi mener at den tidligere regering har udøvet

system som vi skal ære her i danmark og det er det kommunale selvstyre

regeringens lovforslag vil hermed afskaffe kommuners og regioners pligt til konkurrenceudsættelse

den her magt til at kunne blande mig i

de midler og løse de opgaver man skal løse for kommunens borgere regionens borgere

ved tidligere lov sikrer at den enkelte kommune og region vælger den mest hensigtsmæssige løsning

vi lige så godt lukke og slukke for det kommunale selvstyre så jeg synes det her er en meget central ting vi hilser det velkommen og støtter selvfølgelig

for jeg går ud fra at sf stadig væk måske som en del af regeringssamarbejdet går ind for

sende offentlige opgaver i udbud

at sende opgaver i udbud man indgår nogle aftaler

være med at bruge det jeg har forstået at det har noget med symbolpolitik

men hvad forskel gør det lovforslag som ligger her i den konkrete situation hvis ministeren

bare sige og det gør ministeren formodentlig også om lidt

det her hus og kommunerne hvorfor

liggende i skuffen som en eller anden pistol man kan sætte for panden en dag jeg forstår ikke at man kan vende spørgsmålet om vi vil jo netop sende signal om at vi ikke ønsker at gå ind og detailregulere som det tidligere er sket og at vi har tillid til at kommunerne vil gøre det bedst

det her såkaldte tyranni til livs

at de i kommunerne har fået ud af

konkurrenceudsætte flere og flere kommunale opgaver gennem de senere år

velfærd til vores borgere

virksomhed selv giver omkring to hundrede og tres milliard

botaniseret det helt fra hinanden

hvordan mest for pengene hvorfor har man som folkesocialist så meget

binde hænderne på ryggen af kommunerne kommunerne

sparket ind i stedet for at sige kommunerne vil gøre det bedst og billigst muligt

en krisetid ordføreren taler om det frie initiativ jamen det hilser jeg da meget velkommen jeg hilser også kommunernes frie initiativ velkommen

de kan indrette det på den måde de finder bedst og billigst muligt må jeg minde om

transaktionsomkostninger

sende noget i udbud så skal man

skal man indgå kontrakt så skal man følge op og juridiske og administrative omkostninger

nogle gange kan kommunerne se på forhånd

som de kan indgå et samarbejde med

et tale eller blindeinstitut som hvor jeg kommer fra og så skal man bruge hundredvis af timer på at sende noget i udbud som man ved at der er én leverandør

selv siddet i byrådet siden nitten syv og halvfems

at udlicitere det fordi kommunen

tvinge de hundrede andre gode eksempler ud ad døren så siger ordføreren noget med at man har tvunget

de sidste mange års kommuneaftaler økonomiaftaler

er regioner og regeringsflertallet

og det skulle heller ikke være første gang men jeg vil gerne sige det igen vi går ind for udbud hvis det giver mening og hvis kommunerne selv ønsker det

vi har noget imod at sætte procentsatser på

fastlægge hvordan man helt specifikt ned i detaljen skal gøre det i kommunerne ordføreren kom jo selv med et

sende i udbud og så gør man det og så får man det billigere et eller andet sted

dybest set om det kommunale selvstyre er det staten der skal afgøre

de kommunale opgaver eller skal det nære samfund gøre det det var en betegnelse som venstre brugte dengang venstre var lidt mere venstre end de er i dag og

skal en ideologi om privatisering

er det l fem og tres handler om der er så tale om

grundlæggende forskelligt ideologisk syn på samfundet et forskelligt syn på demokrati

løser opgaverne ude i kommunerne skal de pålægges

private løsninger på en og tredive en halv

kommunerne ja kommune betyder fællesskab men jeg er ræd for

det man har set i tyskland hvor der faktisk er en kommune

syn på samfundsøkonomien altså skal et byråd uanset om det er dyrere og måske dårligere det er der rigtig mange af løsningerne er

et privat tilbud det er også ganske enkelt og

i den helt enkle logik

skal et byråd der prioriterer gode arbejdsforhold demokrati på arbejdspladsen godt arbejdsmiljø

bede folketinget om at blive fri for at have en bemyndigelse

det synes jeg er bemærkelsesværdigt og for enhedslisten er der der altså rigtig gode argumenter

det blev stiftet hed det amternes og kommunernes forskningsinstitut nu er det så anvendt kommunalforskning og om en fjorten dages tid

skal vi til at kalde det noget tredje tror jeg nok

om det her emne i hele verden fandt frem til nogle ting for eksempel at kvaliteten

at medarbejdernes trivsel også bliver ringere og på de bløde velfærdsområder er der simpelt hen ikke

at det kan betale sig at udlicitere og det er firs procent af de kommunale budgetter

på de områder

kan ikke påvises hverken på de tekniske eller

ikke ret mange rigtig gode argumenter de store udgifter ved administration og jura i forbindelse med at udbyde beskrive og

bliver sjældent medregnet når man skal lave balancen derfor

vi ved at på den lange bane og

herinde er jo sat til af den danske befolkning at tænke lidt længere end bare lige til næste finansår eller næste

lavere grad af jobtilfredshed det er en kendt sag at sådan er det gået i en række af de her tilfælde når lønforholdene bliver ringere

stressen tager over vores største samfundsmæssige problem som er en følgesvend ligesom fodsved er den lukkede skos følgesvend

øget forekomst af stress stigende sygefravær og øget nedslidning alt det her koster så jeg vil bede

når der kun er en udbyder som for eksempel falck og så nå frem til det resultat som unge

ikke rigtig ville ind på at kommentere så enhedslisten kan støtte forslaget her

igennem i finanslovforhandlingerne ministerens bemærkninger

har ikke groet i vores have så nogle af tingene

bakker vi ikke op om men det tager vi når den tid kommer

tale dunder imod udbud og udlicitering og man blander det lidt sammen i en skøn pærevælling

som kommunerne allerede har sendt i udbud og

private leverandører og noget er så blevet i kommunerne for det blev vist at det var dem som bedst kunne løse opgaverne mener enhedslisten at det har været en kæmpe fejl at kommunerne

er det måske ikke fornuftigt at kommunen har sådan en

med sløjdsalen skal man være lidt specialist i

lægge store velfærdsområder

at over fem og tyve procent

opgaver som kommunerne allerede har sendt i udbud

der var ok selv med enhedslistens øjne

kæmpemæssige område af kommunernes opgaver som allerede er blevet konkurrenceudsat

side er der så dermed mistillid til den måde kommunerne

havde tingene jo set anderledes ud så det er jo et politisk spørgsmål og også et aldersmæssigt

jo har været inde på med unge jensens alder der vil jeg da bemærke at

i hvert fald en gang har sagt noget rigtig rigtig klogt tanker har ingen alder det er sådan en tanke som jeg bliver mere og mere glad for med årene

det man skal fæstne sig allermest ved har jeg sådan lært af erfaring

de seneste mange år det er jo ikke en bevidst betonagtig udlicitering det er en

man har lavet aftaler med kl og danske regioner om netop for at sikre at der var en konkurrenceudsættelse

vejafdelingen og så videre videre der er det jo ikke blevet til udlicitering

har konkurrenceudsættelsen altså betydet dårligere arbejdsforhold for eksempel at rengøringsassistenterne mistede deres kaffepause

jo ikke den vej vi skal vi skal skal skabe

hele danmark det vi kan se

findes en lang række af danske virksomheder som har vundet entrepriser med det offentlige danmark med skatteyderkroner

også har mange private som kunder

udvikle deres virksomhed og de vil ikke have mulighed

det offentlige bliver kastet ud til forskellige

men det betyder også at de her mange virksomheder som har det offentlige som kunde mister en af deres store kunder

i et samfund hvor hvor sammensætningen er sådan at det overvejende er private virksomheder en lang række af de

det samspil men nu vil vi stille kommunerne frit vi vil ikke

finansloven mellem regeringen og enhedslisten og det bør jo sådan set få enhver liberal til at blive nervøs

bare på lidt længere sigt

det gjorde vi fordi vi gerne ville have mere af det det sigtede på nemlig mere konkurrenceudsættelse så tillod

så at en fjernelse af en ministerbemyndigelse

større kommunal frihed

omkring det her lovforslag når man går ind i indholdet og så ser på hvad det egentlig er vi fjerner

udsat for konkurrenceudsættelse og

altså med frivillige aftaler så man kan ikke sige at

er loven her der har flyttet på det parameter så

at hylde den kommunale frihed

og derfor kan ministeren måske ligefrem få held til at kunne afgøre liberal

jeg forstår på regeringen de også gerne vil videre

hvad har ministeren i tasken til de her aftaler har man ud over

regioner og kommuner om at vi skal have nogle ret håndfaste signaler om

konkurrenceudsættelse på de her opgaver

er vi sådan set villige til at afprøve hvis ellers ministeren

nogle klare signaler om at der

blive lagt vægt bag at man vil anstrenge sig

signalgivningen afspejler at holdningen i dette folketing

støtter selvfølgelig stadig væk det synspunkt vi havde da vi selv sad i regering om at det er en god idé med konkurrenceudsættelse

er på tide at repetere at det det jo handler om er at man beder kommunerne om at kigge sig selv i kortene

for at udføre den her opgave selv og så få et tilbud fra en privat aktør for at se

samme opgave i samme kvalitet løses

ja så ville man da være en mærkelig snegl hvis man ikke slog til og tog imod det tilbud og tjente sine borgere ved at få samme ydelse leveret til en billigere pris det kan vi så forstå at den nye regering ikke synes er nødvendigt at have et styringsredskab til at håndtere selv om man i regeringsgrundlaget skriver at man gerne vil have et øget offentligt privat samarbejde det synspunkt og den beskrivelse og tekst i regeringsgrundlaget

og klogt fordi det jo netop tjener

vi forstår ikke debatten om at det er et spørgsmål om mistillid det er det jo ikke

til at man får kigget sig selv i kortene det kan være

de ydelser der kan også være et politisk flertal der har en politisk ideologi

skal konkurrenceudsætte men at man gerne vil have så meget som muligt løst af egne hænder i kommunen der kan mindretallet jo så ikke overbevise

et styringsredskab som det her til at sikre at man faktisk foretager den her øvelse på den måde sparer borgerne penge og det kan også være

at når man oparbejder et nyt marked

bedre konkurrence og man får en bedre kvalitet og lavere pris så egentlig burde den ligge på den flade men det kan vi så forstå

i hvert fald redegjort for hvad det konservative folkeparti mener om den

reel debat i salen i dag

konkurrenceudsættelse og fordele og ulemper forbundet med det

fordele og ulemper forbundet med at have en

pragmatiske og ordentlige argumenter for at bruge konkurrenceudsættelse som en måde at få testet

at kommunerne bruger de muligheder der er

præstere den bedst mulige service over for borgerne herunder jo også at udvikle dem og finde på nye måder at gøre tingene på inddrage borgerne på stadig flere områder

udnytte den moderne teknologi på den mest

fremsynede måde hele tiden til gavn for at skatteyderne betaler så lidt som muligt og borgerne får den bedst mulige

at den her bemyndigelse på nogen måde har været fremmende for kommunernes optagethed af det her

med venstres ordfører i at der er et stort potentiale men det er åbenbart ikke det store potentiale der

daværende regering fandt det nødvendigt

den her bemyndigelse derfor er det

at tage bemyndigelsen væk

at give et fuldstændig klart tilsagn om et ligeværdigt samarbejde

konkurrenceudsættelse privatisering og udlicitering de redskaber som er vigtige for at få testet om ens opgaveløsning er i orden lige så vel som det kan vise sig at nogle opgaver skal blive i offentligt regi

jeg gerne vil give til liberal alliances

og det er højt prioriteret

er en af grundene til at jeg ikke helt kan forstå den konservative betænkelighed

ordentlig og konstruktiv

ikke komme i tanker om nogen kommunalbestyrelser hvor der kan være

gøre en stor forskel er hvis det også lykkes at blive

enige om om en budgetlov som

kan give fire årige rammer fordi man så inden for den ramme kan arbejde meget mere strategisk med

vil have pristestet hvad man vil have konkurrenceudsat og

løst i fremtiden i stedet for at det er noget man gør år for år

i højere grad blive et strategisk indsatsområde for den måde vi udvikler den offentlige sektor på snarere end at det kan blive enten en ideologisk kampplads eller en kampplads hvor det bare handler om at nå et eller andet mere eller mindre tilfældigt

derfor tror jeg at det er vigtigt at fortsætte

de håndfaste signaler bakket op af de mange gode argumenter

også at være meget tydelig og sige vi forventer et ligeværdigt samarbejde med kommuner og regioner og vi respekterer at det er politikere som er lige så folkevalgte som vi er

de ord håber jeg at vi kan få en lige så konstruktiv udvalgsbehandling og forhåbentlig overbevise dem

som stillede sig sig åbent an at det faktisk er en god ting

et redskab i i værktøjskassen min erfaring med med værktøjskasser er at det er en god idé

en skrue med en gammeldags kærv er det jo bedst at have skruetrækkere med stjerne

man faktisk får fokus på det der er det vigtige

men den daværende minister fandt ikke anledning til at bruge det fordi

kommuner og regioner

lidt mere bløde venlige og imødekommende formuleringer og signaler som hun sender

redskaber ministeren ønsker udover at sætte sig ned

hvor ligger regeringens muligheder og hvor ser ministeren mulighederne for at man kan komme videre med de aftaler som der indgås

det er ikke for at sige at redskabet har været brugt måske minder det i

til silvan hvor man alligevel bliver lidt begejstret for den helt særlige plastikting men når man så kommer hjem med den og den skal i værktøjskassen

aftalerne endnu så derfor

det er lidt svært at komme ind på det men en ting som jeg gerne vil anholde er den her forestilling om

til den egentlige respekt for at det

konkurrenceudsættes mere end man gør i dag hvordan kan vi lave aftaler som

til et strategisk spørgsmål for kommunerne og

siger nu nemlig at kommunerne selv skal

det må være op til kommunerne selv fuldstændig uden

nogen fra regeringens side i kommuneaftalerne så hvorfor er det egentlig at ministeren ønsker at bringe det her emne

idealistisk set ønsker at det skal være fuldstændig op til kommunerne og regionerne selv at

som regeringen skal gøre i samarbejde med folketinget

for eu formandskabet fordi vi synes at det er vigtigt når man arbejder med udbud at det ikke bliver så bureaukratisk som mange har været inde på i

en ting hvor man vil sige at kommunerne kan varetage opgaven med at lave udbuddene udbuddene

jo ikke kommunerne der kan ændre eus regler eller for den sags skyld den måde som staten har udmøntet eus regler på

hvis i skal gøre mere af det skal vi så gøre noget andet ud fra en meget meget banal analyse af at det

set er en gensidig interesse fordi det er en af de mange veje til at arbejde med hvordan opgaver kan løses billigere for skatteyderne

radikale i den her regering og det er vi jo ikke meget for men det er jo af de radikale vi hører de fornuftige ord i hvert fald i den her debat må jeg sige

ministeren sagde det ganske

de her regler om eu udbud på dagsordenen fordi man jo godt kan se

nogle mindre rigide regler med hensyn til de her

lave det hele efter eus udbudsdirektiv med dertil hørende bureaukrati og så videre

regeringens side har

en betydelig lempelse af hvornår tingene skal i eu udbud eller

forhandlingerne er begyndt men de vil formodentlig ikke kunne bringes til ende før ved afslutningen af to tusind og tolv

over efterfølgende men men det er jo for at sige

at der er nogle ting med det her hvor vi godt kan høre at det er en enorm bureaukratisk ting at give sig i kast med at det koster penge at komme i gang med at spare penge og så skal man jo fra kommunens side være ret sikker på at der faktisk er mange penge at spare

det er jo en af grundene til at jeg lægger så meget vægt på det her med at det skal være

man sige en del af kommunens strategi at man med den del af opgaveløsningen gerne vil teste om man skal have nogle private ind over eller om de priser man har er i orden

interessant at arbejde med noget som godt nok kan være lidt dyrt og

glæder det mig altid når jeg oplever noget noget nyt og jeg har aldrig før hørt

en repræsentant for dansk folkeparti sige at

nogle gavnlige effekter af at regeringen jo har skrevet ind i sit grundlag at den vil arbejde på at gøre det her eus udbudsdirektiv

ønsker at

opgaverne så det er meget få udbud i danmark i kommunerne som ligger hos udenlandske aktører

de tilpas ved at de skal bruge så mange ressourcer og så mange skattekroner på at lave

og dem der vinder det typisk er lokale aktører i hvert fald dansk forankrede virksomheder

forventningerne til at det tager et øjeblik

at arbejde for det af præcis de grunde

kristian skibby bringer til torvs

det er rigtig gode grunde imens synes jeg sådan

skal fortsætte diskussionen med kl

for stift i sin fortolkning af nogle regler så man i virkeligheden skaber noget bøvl for folk

konkurrence om hvem der kan levere varerne på en måde som er god men også at arbejde med hele den måde man byder ud på altså i stedet for at sige vil have løst lige præcis den opgave udmålt i de små bidder

vende det om og det gør det måske i virkeligheden mere interessant

og tyve procent af de kommunale opgaver har været udsat for den her øvelse ministeren nævner ønsket om fire årige budgetaftaler med kommunerne

ministeren har et mål for hvor langt man

ud fra at ministeren er enig i at den udvikling der har været

har været stigende er værd at fortsætte

vi gerne skulle nå dertil ved ved enden af en sådan fire periode

tilrettevisning af mig at det har været ad frivillighedens vej man har haft redskabet i skuffen men man har

det er så selvfølgelig en frivillighed som

men man når ud i sådan nogle grammatiske bøjninger

være nået efter år et år to år tre år fire

ud af om man kommer derhen men spørgsmålet er om

vil vi gerne set en udvikling hen imod

tror jeg at en meget større grad af åbenhed over for

at sætte mål på det her område kunne være gavnligt også for gensidigheden gensidigheden i

udføres af andre end kommunerne selv hvad tanker gør ministeren sig om

områder kunne udsættes for konkurrenceudsættelse og dermed udføres af andre end kommunerne måske de lidt mere bløde opgaver som der ikke er den samme tradition for

bliver udført af andre selv om der også er masser af gode

om ministeren har en grænse for hvilke opgaver der ikke bør

for eksempel at pålægge en bøde eller afgøre ting synes jeg er

retssikkerhedsmæssig ting at man

hvis man opbygger en tillid mellem den der har det politiske ansvar typisk kommunalbestyrelsen

private leverandører når de går ind på områder

den borger som skal have løst opgaven det er en af grundene til at

stadig større dele af det her potentiale at man ikke skal gøre det til en ideologisk kamp

man ikke skal gøre det til en kamp om en procent det skal være et halvt procentpoint højere eller et halvt procentpoint lavere

det er et mål at vi gør det inden for det her område og vi vil forholde os strategisk til det

kan små virksomheder i højere grad i fællesskab byde på opgaverne kan vi få større virksomheder ind som måske har en kapacitet også på nogle af de følsomme

grænsen når det kommer til nogle af de opgaver som ikke bliver udbudt i dag er at der bliver nødt til at være en stor kapacitet fordi behovet kan være meget svingende

der er problemet det kan vi jo se

der er jo nogle kommuner der kun konkurrenceudsætter

andre heriblandt mange gode konservative kommuner der er oppe

er himmelvid forskel vi vi har jo fået belyst at der er femten procent i gennemsnit i fortjeneste ved at konkurrenceudsætte

herre mike legarth sagde at der kunne sidde et politisk flertal

for det der var det bare en anerkendelse af at der jo her i folketingssalen har været meget meget bred anerkendelse af det fornuftige i at konkurrenceudsætte

et pragmatisk redskab til at nå bedre resultater

set kun for at kvittere for at der i hvert fald blandt de i folketinget repræsenterede partier i meget meget

jeg tror der ændrer sig i de her år

de økonomiske midler bliver mere og mere begrænsede bliver det mere og mere åbenlyst at man må se på den måde man løser

man kan ikke længere diskutere hvad vi skal bruge den næste million

eller de næste ethundredetusind hvad det nu kan være

man se på på de mange ressourcer der er i forvejen hvordan bruger vi

hvordan kan vi inddrage medarbejderne hvordan kan vi give rum til ledelsen

har man været i en anden situation og ikke haft det som

indsatsområde men mit bud er at den noget mere trængte økonomiske situation

det som herre mike legarth nævner om den viden der er om

det er både nogle få borgerlige

altså rigtig mange med rød ledelse

hvilke værktøjer vil ministeren tage i anvendelse for

borgerne mest valuta for pengene

øvrigt har om hvordan man bruger offentlige midler som er stadig mere begrænsede er med til at kaste lys over at at der er brug for at der tages et

vores verden som som helhed er meget god men det er klart lever i den bedste af alle verdener og det kan man jo også se bagudrettet som

nogle kommuner udliciterer meget og nogle kommuner udliciterer mindre der er det så bare svært for mig at se hvordan hvordan

udbudsprocent skal løse

i den enkelte kommune jeg tror så bare at spændvidden ville flytte sig til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

afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til på torsdag den anden februar to tusind og tolv

at afskaffe grænsekontrollen som den tidligere regering sammen med dansk folkeparti indførte i to tusind og elleve med betydelige resultater og det er genstand for en debat i dag som dansk folkeparti har ønsket

ikke blev mødt med meget stor velvilje

kommissionen man varslede faktisk fra kommissionens side en undersøgelse af hvorvidt

man kan måske godt have den fornemmelse

kommissionens ønske det er meget tænkeligt at det var årsagen til

der må jeg minde om at forud for

bakkede den nuværende statsminister fru helle thorning schmidt faktisk offentligt op om sin spidskandidat

der ønskede at genindføre grænsekontrollen som blev afskaffet ved danmarks indtræden i schengen på det tidspunkt kunne man på drs nyhedsflade læse at socialdemokraternes partiformand fru helle thorning schmidt afviser at der skulle være uenighed mellem hende og eu spidskandidaten dan jørgensen om grænsekontrollen og hun kunne så citeres for jeg vil have den gamle grænsekontrol tilbage

altså i to tusind og ni videre sagde hun at hun var fuldstændig enig med spidskandidaten dan jørgensen i at danmark i en periode må forlade det system der i dag gælder ved grænsen og vende tilbage til den gamle kontrol

krystalklart ønske fra socialdemokraternes side på det tidspunkt om at man skulle have grænsekontrollen tilbage fra det tidspunkt før danmark trådte ind i i schengen det var så hvad statsministeren stod for i to tusind og ni hvor der var et europaparlamentsvalg det skal man ikke glemme der skulle vindes men her hvor statsministeren har haft mulighed for at holde fast i den her gode gamle grænsekontrol har statsministeren og regeringen valgt det modsatte nemlig at afskaffe det som dansk folkeparti

det kan man jo godt undre sig over hvad er der sket siden to tusind og ni der har begrundet et sådant holdningsskifte er det eu har eu fået mere styr

er tilfældet er der mindre kriminalitet begået af østeuropæere i danmark

det er faktisk vanskeligt at finde en begrundelse for hvorfor socialdemokratiet og i øvrigt også

også i den her sag og det er det som dansk folkeparti gerne

tak formand den ellevte maj to tusind og elleve indgik den daværende regering en politisk aftale med dansk

møller om at styrke toldkontrollen ved danmarks grænser aftalen blev efterfølgende tiltrådt af kristendemokraterne aftalen indebar først og fremmest at den danske toldkontrol blev forøget med otte og halvfems årsværk og at der blev foretaget investeringer i fysiske kontrolanlæg ved de danske grænser primært ved landegrænsen mod tyskland den nuværende regering har besluttet at

der gør op med symbolpolitik og i stedet sikrer en politik der virker når regeringen har

er det jo ikke fordi regeringen ikke kerer sig om at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet tværtimod

effektiv kamp imod internationale kriminelle er vigtigere end symboler og netop derfor

er vi i regeringen også stærkt optaget af at de tiltag vi bruger ressourcerne på skal være noget der faktisk virker i det lys

aktiviteter i grænseområderne fordi det kan være for risikabelt i forhold til befolkningens sikkerhed og tryghed at lade varerne passere ind i landet toldkontrollen ved den indre grænse skal gennemføres af mobile team

grænsenære område på en fleksibel og efterretningsbaseret måde og i et tæt samarbejde med politiet og andre myndigheder naturligvis inden for rammerne af eu lovgivningen og kontrolbeføjelserne i toldloven mobile team giver en større fleksibilitet

rettes mod køretøjer personer og varer

ind eller ud af landet risikobilledet vil ændre sig de kommende år og de mobile team vil således give myndighederne bedre muligheder for at tilpasse indsatsen i forhold til hvor i grænselandet behovet er størst indsatsen gennemføres på baggrund af fælles risikoanalyser på tværs af relevante myndigheder indsatsfeltet er langt bredere end den traditionelle grænsekontrol de mobile team vil i samarbejde med politi og skat have særligt fokus på narkotika våben menneskesmugling og indførsel af

også kunne anvendes i forhold til kontrol af en række andre forhold det drejer sig om kontrol med udenlandsk arbejdskraft likvide midler og udenlandsk indregistrerede biler også kontrol af lastbiler

til køre hvile tids bestemmelser miljøfarligt affald cabotagekørsel transport af tyvekoster og lignende

effektiv helhedsindsats mobiliteten betyder at det er sværere for dem kontrollen rettes mod at forudsige om der er kontrol eller ej vi udbygger også det eksisterende samarbejde med relevante ressortministerier og myndigheder

et samarbejde både jeg og justitsministeren finder yderst vigtigt skat har samtidig en præventiv tilgang hvor vi

sørger for løbende at offentliggøre resultater fra kontrolarbejdet i skat herunder også toldkontrollen

virker forhåbentlig afskrækkende jeg vil til slut understrege at regeringen prioriterer at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet højt vores indsats sker på baggrund af risikoanalyser som helt grundlæggende er opbygget omkring efterretninger

ind og udland det sikrer et indsatsfelt som er langt bredere end ved den traditionelle toldkontrol der anvendes fleksible baglandspatruljer

så ingen kriminel kan føle sig sikker disse baglandspatruljer består af medarbejdere

skat og politi så den samlede opgaveløsning bliver så bred som mulig samtidig

har vi også etableret et samarbejde med udenlandske myndigheder på tværs af grænserne regeringen sikrer alt i alt at toldkontrollen tilrettelægges som en mobil fleksibel og efterretningsbaseret indsats den tidligere regerings politik var en ufleksibel og en let gennemskuelig løsning det var ren symbolpolitik nu har regeringen erstattet symbolpolitik med politik der faktisk

ville med den såkaldte grænseaftale poste millioner af skattekroner

symbolsk markering af øget kontrol ved den

danske landegrænse mod syd samtidig ville man binde et stort antal toldere til at stå på grænsestregen og udføre en permanent og forudsigelig kontrol

indgående trafik på en række navngivne grænseovergange jeg tror at vi alle sammen udmærket husker de hektiske uger i maj sidste år hvor den daværende regering arbejdede ihærdigt på at skaffe sig flertal til sin såkaldte

de forhandlinger at den daværende regering sammen

planlagde endnu et skud på stammen af den værdipolitik som den borgerlige regering og dansk

havde været bannerførere for i næsten ti år det hed i

for ulovligheder ved de danske grænser

i forhold til indsmugling af narkotika dopingmidler

og menneskesmugling berigelseskriminalitet begået af udenlandske bander blev også nævnt som en central del af begrundelsen for aftalen jeg kan nu i mit stille sind have min tvivl om hvorvidt den daværende regering nogen sinde oprigtigt troede på at

de erklærede effekter og nøgternt betragtet var den synlige effekt af aftalen vel først og fremmest at provokere vores nære tyske nabo og at skabe tvivl om vores position i eu det er samtidig ingen hemmelighed at partierne bag

den nuværende regering fra starten har været imod grænseaftalens bærende idé om en stationær kontrol på grænsestregen derfor var jeg også selv tilbage i juni to tusind og elleve som finansordfører med til at fremsætte

at planerne om at om at opføre nye kontrolanlæg blev droppet vi afviser rene paradeforslag der blot under en politisk strategi

at spille mennesker ud mod hinanden og vi foreslog derfor i stedet at en øget bevilling til området skulle bruges til at styrke forudsætningerne for en mobil fleksibel og efterretningsbaseret indsats mod grænseoverskridende kriminalitet som min ministerkollega ganske rigtigt har udtrykt

tidligere i dag lige før faktisk

så skyldes regeringens beslutning om at tilbagerulle grænseaftalen jo på ingen måde at regeringen ikke tillægger tillægger bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet en topprioritet snarere tværtimod

det ligger os meget på sinde at ressourcerne sættes ind på noget der rent faktisk kaster resultater af sig det er udtryk for samme tankegang når vi som regering er af den opfattelse at beslutningen om at indføre en stationær og permanent toldkontrol ved grænsen var et fejlskud beslutningen blev truffet stik mod viden og anbefalinger og var som skatteministeren

lidt siden ren og skær symbolpolitik vi skal have en ordentlig toldkontrol og her er jeg faktisk helt enig med venstres formand herre lars løkke rasmussen som

to tusind og elleve udtrykte følgende til ritzau det jeg synes er vigtigt er at vi har en ordentlig toldkontrol det er vigtigere end om vi har nogle fysiske anlæg ved

derudover jeg tror at iagttagere af dansk politik har set at den toldkontrolaftale det var ikke én som regeringen lagde på bordet det var jo én dansk folkeparti ønskede en stationær kontrol ved grænseovergange er ikke en effektiv metode at bekæmpe bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet

hvis indsatsen baseres på efterretninger og analyser af kriminalitetsmønstre og på et tættere samarbejde mellem involverede myndigheder

det gælder i sagens natur ikke mindst når der er tale om organiseret grænseoverskridende kriminalitet

som skatteministeren allerede har redegjort for fremover tilrettelægges som en mobil fleksibel og efterretningsbaseret indsats selve toldkontrollen hører som bekendt under skatteministerens område den indsats som politiet yder i relation hertil består først og fremmest i at understøtte skats kontrolindsats men for en god ordens skyld

bemærkninger til hvad ophævelsen af grænseaftalen betyder

dele af aftalen der specifikt omhandler politiet for det første var det et led i grænseaftalen at der skulle afsættes omkring seks million kroner til politiet og anklagemyndighedens understøttelse af den styrkede toldkontrol altså den stationære toldkontrol med finanslovaftalen for to tusind og tolv blev det besluttet at videreføre en bevilling på seks million kroner årligt til politiet og anklagemyndighedens understøttelse af skats mobile fleksible og efterretningsbaserede toldindsats for det andet var det et led i grænseaftalen at der ved landegrænsen til tyskland skulle etableres videoovervågning med henblik på at politiet kunne spore køretøjer der var meldt stjålet eller som på anden vis var relateret til kriminalitet videoovervågning skulle først og fremmest etableres som en stationær overvågning

dog suppleret af mobil overvågning ved de mellemstore landeveje

planlagte videoovervågning ved grænsen ikke realiseres

give mening at binde en så omfattende videoovervågning til et og samme fysiske sted

man være helt sikker på at de som kommer hertil

vælger at køre udenom næste gang det er derfor regeringens opfattelse at en sådan ordning vil være mere af navn end af gavn og indebære et sørgeligt spild af skattekroner derimod har regeringen sammen med forligspartierne bag den nye flerårsaftale for politiet som jo også omfatter spørgerens eget parti altså dansk folkeparti afsat tyve million kroner i aftaleperioden til investeringer i et udvidet mobilt

som politiet kan bruge i en lang række sammenhænge blandt andet kan videoovervågning bruges til at understøtte skats mobile fleksible og efterretningsbaserede toldindsats herunder også i det grænsenære område det giver efter regeringens opfattelse langt bedre muligheder for at politiet kan anvende videoovervågning som et intelligent og effektivt værktøj i bekæmpelsen af kriminalitet som nævnt er det regeringens opfattelse at grænseoverskridende kriminalitet bekæmpes mest effektivt hvis indsatsen baseres på efterretninger og analyser af kriminalitetsmønstre og på et tæt samarbejde mellem involverede myndigheder i danmark og i udlandet

jeg som et illustrativt eksempel nævne at syd og sønderjyllands politi for nylig har implementeret et nyt koncept for kredsens indsats mod grænseoverskridende kriminalitet med dette koncept er fokus på den landegrænseoverskridende

øget i samarbejde med de tyske myndigheder endvidere

blandt andet skærpet fokus på efterforskning sådan at

baseres på analyser af kriminalitetsmønstre ligesom man nu i endnu højere grad går efter bagmændene det nye koncept har blandt andet vist sig at være en succes i forhold til opklaring og retsforfølgning i sager om grænseoverskridende indbrudskriminalitet således er det på knapt et år lykkedes syd og sønderjyllands politi

i samme forbindelse også nævne at der som led i den nye flerårsaftale for politiet etableres en tværgående indbrudsenhed som skal intensivere den fremadrettede efterforskning mod organiseret indbrudskriminalitet hælernetværk og hjemmerøvere til det formål

syv og tredive million kroner i to tusind og tolv sluttende med tre og tredive million kroner i to tusind og femten endelig vil jeg også nævne at der som supplement til de midler

den nye flerårsaftale for politiet yderligere

forstærket indsats mod grænseoverskridende kriminalitet altså en udvidelse af mulighederne for at investere i mobilt videoovervågningsudstyr

er regeringen i den grad meget optaget af at vi sikrer en intelligent målrettet og effektiv indsats mod grænseoverskridende kriminalitet det gælder på toldområdet såvel som på andre områder der er symbolske markeringer af den danske grænse med bygninger og forudsigelig stationær kontrol altså ikke vejen frem i en moderne og internationaliseret verden hvor forbryderne første gang de støder ind i en kontrol kører uden om den næste gang og derfor

grænsekontrol

ud fra det som de to ministre har sagt skatteministeren og justitsministeren

helt grundlæggende forsøger regeringen

den gamle regering og dansk folkeparti indførte nemlig den

man siger og så lader man ellers som om

man gør en hel masse andet hvor vi jo godt ved at det der sker er en massiv besparelse på det her område fordi det som

gamle regering og dansk folkeparti lagde op til jo

satsning på grænsekontrol nemlig på grænsen

meget naturligt at man kan kontrollere hvad der går ind og ud af varer og personer

jeg vil også sige at normalt når man indfører ny lovgivning eller nye

det kræver noget tid på det her område har skattedirektøren erling andersen jo sagt at der skulle man nok lade gå et år før man kunne se reelt reelt hvordan den store virkning ville være af den permanente toldkontrol lang tid inden da

forhippet på at afskaffe den permanente toldkontrol måske hænger det sammen med at danmark netop har overtaget formandskabet i eu og der tør man måske ikke så meget men det kommer jeg lidt mere ind på her senere under mine indlæg og også de spørgsmål

der kommer til nogle af regeringspartiernes ordførere hvis man kigger på tallene for hvordan den indsats har virket som blev aftalt mellem den gamle regering og

faktisk sådan at det har været en succes på trods af den massive reklamekampagne for toldkontrol til danmark som jo netop skulle afskrække mange kriminelle smuglere og andre har det faktisk været sådan at man har fået rigtig store beslag

også qua tolderne hos politiet således er andelen af konfiskerede ulovlige euforiserende stoffer steget fra seks og tyve

i perioden første juli til tredivete september to tusind og ti til tre tusind

i den tilsvarende periode i to tusind og elleve altså der hvor den permanente toldkontrol virkede det svarer til en stigning på

det er jo en pæn stor stigning må man nok sige

og det er det der gør at tallene afviger kraftigt men hvem siger at den store fangst i øvrigt ikke skyldes den her grænsekontrol der er blevet indført

vil der alligevel være tale om en stigning på små to tusind procent så meget er der blevet taget som ellers ikke ville blive taget tilsvarende er der konfiskeret seks

million kroner ved grænsen i den samme periode i den periode i to tusind og ti der kan sammenlignes med det var det lidt over en million kroner det svarer altså til en stigning på seks hundrede

skal vurdere hvor effektiv den her grænsekontrol har været

må man jo også huske på hvor mange sager som tolderne

det har været meget svært at få regeringen til at svare på hvor mange sager det drejede sig om det har så at sige skulle hales ud af regeringen men det er

svaret siger nemlig at i den periode vi taler om her fra femtende juli til femtende november har politiet fået overdraget otte og firs sager fra tolderne det handler om to sager vedrørende menneskesmugling det handler om tre sager vedrørende personer om ulovligt ophold det handler om to sager vedrørende personer med indrejseforbud det handler om to sager vedrørende personer efterlyst i danmark

mindre mængder hash og så handler det om syv og tredive sager vedrørende våbenloven fortrinsvis er der tale om ulovlige knive og peberspray det viser jo faktisk at

det vi hele tiden har sagt i dansk folkeparti nemlig at grænsekontrol virker er korrekt grænsekontrol afslører kriminalitet alle kan jo se hvis ikke man ved det at det er så

stå der hvor floden munder ud i søen og tage fangsterne

på den store sø og få fat i de fangster der

det vender vi tilbage til senere under debatten jeg skal på vegne af tre partier her i folketinget

folketinget konstaterer at aftalen om permanent toldkontrol i danmark fra maj to tusind og elleve er blevet rullet tilbage folketinget beklager at der er sket en svækkelse af indsatsen for at bekæmpe kriminalitet over grænserne som for eksempel smugling af narkotika

eller udførsel af større pengebeløb folketinget pålægger regeringen at styrke kontrolindsatsen og løbende indsamle erfaringer fra øvrige schengenlandes indsats med henblik på en forstærket og effektiv dansk

har han endelig indrømmet at venstre i sin regeringsperiode

et ritzautelegram fra den fjerde oktober

jeg tror at iagttagere af dansk politik har set at den toldkontrolaftale det var ikke én som regeringen lagde på bordet det var jo én

i dansk politik at når man laver aftaler mellem forskellige partier

et eller flere af de partier der laver aftalen

ønsker fremmet og det er ikke nogen hemmelighed at lige præcis det her har dansk folkeparti

fordi vi mente det var ødelæggende at man fjernede kontrollen ved de indre grænser i eu om det bliver et ultimativt krav

dansk folkeparti stiller aldrig ultimative krav for at opnå politiske resultater det gør vi ikke men vi har store ønsker og vi har tradition for at vi også kan nå igennem med de ønsker vi har

vi må se hvordan det går men der er ingen tvivl om at tiden vil vise at det er en historisk fejlbeslutning

danmark trådte ind i schengen ligesom partiets spidskandidat ville have

at man har besluttet ikke at gøre det tværtimod lemper man

tusind og elleve

også ser det på andre dele af skatteområdet

ser at få gjort noget ved grænsekontrol selv om regeringen ligger på den lade side så jeg synes det er

som jeg er sikker på at venstre konservative og dansk folkeparti har et godt forhold til

der er ikke meget andet at svare til det

situationen er uændret der var en god aftale

nuværende regering der sidder med

man har sammen med venstre og

er men vores holdning i dansk folkeparti

fuldstændig klar og vi konstaterer

fjerne den permanente toldkontrol

jeg er sikker på at de partier der støtter aftaler på sådan

ønsker at de aftaler bliver ført ud i livet

det socialdemokratiske folketingsmedlem dækker over at man har en meget meget dårlig sag fra den siddende regerings side man har argumenteret for toldkontrol man har argumenteret for at det som regering og dansk folkeparti blev enige om i sommeren to tusind og elleve

integrationsordfører og nuværende minister

sf gik i sommeren to tusind og elleve også meget kraftigt ind for

er om man faktisk har tænkt sig at følge op med konkret handling og

ligesom man gør med grænsekontrollen henholder sig til ren symbolpolitik og

den tale jeg holdt for lidt siden at den har virket

i øvrigt konstateres at mange af de lande vi normalt sammenligner os med har præcis den kontrol altså herre jens joel har måske på et tidspunkt været en tur ovre

og er kørt over øresundsforbindelsen og har fundet ud af

derovre har nøjagtig den slags kontrol som den gamle regering og dansk folkeparti aftalte

hvad regeringen gør ved tingene her i den kommende tid så det er er åbenbart

gennemfører man toldkontrol eller politikontrol eller hvad man kalder det

fordi det virker i tyskland har man den situation

fire hundrede politibetjente

er det afgørende at vi begrænser smugleri og grænseoverskridende kriminalitet og derfor indgik vk regeringen sidste år en aftale med dansk folkeparti om at styrke toldkontrollen ved de danske grænser indsatsen blev blandt andet styrket med tilførslen af otte og halvfems ekstra toldere og selv om det vakte stor morskab hos

var det altså otte og halvfems ekstra årsværk regeringen har så valgt at rulle aftalen tilbage med det resultat at de otte og halvfems årsværk fjernes i stedet tilføres der halvtreds årsværk til baglandsopgaver og seksten årsværk til en bekæmpelse af handel med illegale og

det betyder jo med lidt hurtig hovedregning at der bliver to og tredive færre årsværk til en indsats mod grænsehandel smugleri menneskesmugling med videre når det gælder ressourcerne til skat

har der jo generelt været et besynderligt forløb fra socialdemokratiet og socialistisk

jo frem mod to tusind og fjorten reduceres antallet af medarbejdere med syv hundrede og syv og halvfems jeg ved godt at regeringen er træt af diskussionen

løftebrud men når regeringen

der altså en voldsom stor diskrepans mellem løfter og handling

tager vi hele forløbet omkring den styrkede

toldkontrol ja så viser der sig også

paskontrol og bommene skulle genetableres og da vk regeringen og dansk folkeparti indgik aftalen i sommeren to tusind og elleve ja da var meldingerne også klare

s og sf det skulle de nok bakke op om endelig skete der noget og hvorfor var der ikke sket noget for lang tid siden

men det var de første dage i løbet af temmelig kort tid løb man fra løfterne og ville ikke støtte forslaget og nu har man så rullet den styrkede indsats tilbage effekterne af den styrkede toldkontrol har jo vist at blandt andet når det gælder beslaglæggelse af kat og cannabis

voldsom stigning ligesom der også er blevet opfanget langt flere illegale pengebeløb samtidig

fremhæver skat jo i sin evaluering at det store fokus på sagen givetvis også har haft en præventiv effekt og derfor havde den styrkede kontrol en klar effekt men den svækkes altså nu virkeligheden er jo at der nu bliver færre toldere til toldkontrollen og det må jeg sige

særlig bekymrende når man nu ved at regeringen og enhedslisten har forhøjet afgifterne på

og det er varer som vi ved at der traditionelt også er en stor illegal handel med med afgiftsstigninger på øl sodavand vin cigaretter og meget andet

grænsehandel med tab af danske arbejdspladser til følge næh det vil også betyde at smugleri og illegal handel øges det har både politi og skat bekræftet og regeringens svar på stribevis af spørgsmål indikerer jo

bestemt det samme derfor er det bekymrende at regeringen på en og samme tid forringer toldkontrollen og

øger tilskyndelsen til at foretage smugleri og illegal handel i stedet burde regeringen styrke indsatsen

talte imod at gøre noget ved toldkontrollen endte man pludselig med at lave en stor aftale med dansk folkeparti og nu var det det klogeste i verden nogen sinde at ville opføre nogle grænsebomme og grænsehuse på nogle bestemte grænseposter selv om man i årene forinden advarede mod at bruge den form for grænsekontrol alle der har fulgt en smule med i skatteudvalgets arbejde i de år

slingret og totalt danset efter dansk folkepartis pibe herre torsten schack pedersens egen formand har jo også siden

er en ordentlig toldkontrol det er vigtigere end at vi har nogle fysiske anlæg ved grænserne

den her grænseaftale

til ordføreren eller hvad hvordan skal vi forstå venstres holdning i dag

får at vide at iagttagere af dansk politik har set at den toldkontrolaftale

meget simple forklaring og årsag der er til

men jeg forstår godt at det kan være vanskeligt at det man siger før valget mener man også efter valget for det er jo fuldstændig

jeg tror også at det er klart at det det var

dansk folkeparti der lagde lagde det her ønske på bordet men den aftale står vi ved i venstre

det vi sagde før valget mener vi også

hvornår det ulykkeligvis engang måtte ske

hvad der er ens politik og at det herre lars løkke rasmussen udtaler til ritzau

set ikke er det venstre mener eller hvad mener venstre det

i dagspressen eller mener venstre det som dansk folkeparti siger når der

i grænseaftalen gik vi for meget på kompromis med vore værdier om åbenhed og tolerance jeg er glad for at helle thorning schmidt har sagt at de aftalte kontrolbygninger ved grænsen

eller hvordan her er den anden chance for at

den aftale som venstre havde indgået naturligvis stået ved magt

optaget af at få styrket toldkontrollen og der kan man jo

jo også lidt påfaldende hvordan regeringen så håndterer den sag at der foregår en udvikling både i holland og

når der bliver spurgt ind til hvad regeringen mener om det

det er kommissionen der skal håndtere det det har man ikke selv nogen holdning

bevægelse og derfor tror jeg da det er helt oplagt

når flertallet forhåbentlig skifter efter næste valg så er vi i venstre optaget af at sikre en effektiv toldkontrol

er helt naturligt at vi gør brug af de muligheder der ligger klar når den situation

tilfredsstillende måde sikrer danmark og danskerne mod grænseoverskridende kriminalitet og smugling og derfor mener vi at den vej som regeringen går

ved substansen nu har ordføreren sagt at

er sådan set vil venstre hvis venstre

borgerlig regering genindføre den samme aftale

mit mit svar bliver ikke anderledes

uanset hvordan der

spørges svaret er vi står ved aftalen

vi da blandt andet gøre brug af de erfaringer der sker i øjeblikket i holland

tyskland for at se hvordan vi bedst muligt kan etablere

venstre på den måde er sikker i sin konklusion

ikke hvorfor man slet ikke er villig til at sige hvad man selv har tænkt sig at jo meget af at det

men man er ikke villig til at komme ud over stepperne man er

den samme metode eller om man har tænkt sig noget andet

den direkte konsekvens af den tilbagerulning regeringen har lavet og det synes vi er

dårlig idé og det er bare vanskeligt

følge socialdemokraternes spor i i den her diskussion da der var europaparlamentsvalg i to tusind og ni kunne man ikke få nok

det ikke bare toldkontrol det var grænsekontrol personkontrol og bomme og da aftalen blev indgået tilbage i maj to tusind og

man det var en god aftale og lige pludselig bakkede man

slingringen må stå for for egen regning jeg synes jo i øvrigt

i i vores udvalgsarbejde men altså det viser vel lidt

at socialdemokraterne klamrer sig til en hvilken som helst undskyldning for

og forsøge at finde en mening med hvorfor danskerne reagerer som de gør på den stribe af løftebrud som jo helt klart har sat sig

mig at komme det lidt nærmere hvis det skulle ske at

venstre igen kom til magten ville venstre så være med til at

permanente og ufleksible grænsekontrol eller ville man lade sig inspirere af en mere effektiv og virksom grænsekontrol som den nye regering

eksempelvis baglandspatruljer og en målrettet indsats og alt muligt

maj to tusind og elleve der var bestemt også

målrettet indsats og den blev så forstærket og udvidet med aftalen fra maj to tusind og elleve som tilførte otte og halvfems ekstra

styrke vores toldkontrol på og det kan jeg bare konstatere at

sige så meget også i forlængelse af mine tidligere svar

særlig nu hvor vi ser hvad der sker i en række andre schengenlande

ville lade sig inspirere inspirere af hvad andre måtte gøre sig af erfaringer

hen i det uvisse

stationær eller mere mobil

i sin besvarelse er der jo noget af

det som også er en del af politiaftalen hvis ikke jeg husker

at vi mener at den vej regeringen går er forkert den svækker indsatsen og vi vil gerne styrke indsatsen

naturligt at vi løbende lader os inspirere af hvad andre lande har gjort og så til den tid gør det på den mest hensigtsmæssige måde

godt læse op så kan ordføreren jo lige høre citaterne og

det er jo det her citat fra ritzau hvor

det jeg synes er vigtigt det er at vi har en ordentlig toldkontrol

det andet citat er jeg tror at iagttagere af dansk politik har set at den toldkontrolaftale det var ikke én som regeringen lagde på bordet det var jo én dansk folkeparti ønskede

at det var dansk folkeparti der bar det hen på bordet

klart svar

at det her var et ønske fra dansk folkeparti jeg tror

hørt dansk folkepartis ordførers

at det har været et ønske fra dansk

historieskrivning i dansk politik og hvis det skal være nyt tror jeg måske

ordfører der skal følge lidt bedre med det der har været afgørende for os

er at vi styrker kontrolindsatsen og så står vi jo ved

det var lidt problematisk at der ikke var så meget nytænkning i venstre altså fordi vi ikke sagde noget nyt nej vi siger det samme nu som vi gjorde før valget

fjortende juni det står fuldstændig i forlængelse af det

præsentere her lige om lidt det jeg stadig væk ikke har fået

er skabt betydelig tvivl om om venstre virkelig

om venstre hvis man får magt som man har agt og indtræder i regeringen igen så vil genindføre den grænsekontrolaftale som man indgik med dansk folkeparti

gange vi står ved den aftale vi har indgået og havde vi genvundet flertallet havde vi naturligvis stået ved den aftale vi har indgået

er det klart at vi er optaget af fremadrettet

helt naturligt at vi siger at vi vil være med til

årsværk fra kontrollen og derfor ønsker vi at sikre en kontrol som på en tilfredsstillende måde sikrer danmark og danskerne mod grænseoverskridende kriminalitet og smugling og der er jo i øjeblikket en

voldsom udvikling som jeg også tidligere har redegjort for både i forhold til hvad tyskerne gør og hvad hollænderne gør og derfor synes jeg

forhåbentlig får flertallet igen for vi er optaget af at sikre en ordentlig toldkontrol som sikrer at der ikke

sker smugleri grænseoverskridende kriminalitet

tolv

i årene der kommer fordi den aftale der ligger om permanent toldkontrol jo opererer med en udbygning af toldkontrollen

spørge ordføreren om ordføreren ikke synes at det er udtryk for misinformation når skatteministeren over for skatteudvalget for

måneder tilbage fortæller

ikke var tale om en nævneværdig stigning i de beslag der er fundet og at der derfor ikke var grund til

der viser at toldkontrollen har medført at politiet har kunnet få

både om våbenindsmugling narko og

er det ikke misinformation fra den skatteministers side

jo altid være varsom med hvordan man udleder fakta som

politiker eller eller embedsmand og det var da noget

vurdere og der var

meldingen at det det var en noget mærkelig udlægning at det

jeg tror faktisk at detektor lavede

samme indslag som var i tv avisen med et nyt lydspor hvor man sagde at det havde været en succes

det er måske altid en rigtig god idé

kigge til bunds i tallene

selv refererede til

hvor politiet på baggrund af den indsats der har været har

totale dobbeltmoral og misinformation som er kommet fra regeringens side i den her sag

at man argumenterer imod en aftale fjerner en

at det jo i forbindelse med diskussionen med

kommissionen har vist sig at der har været problemer med schengenreglerne og problemer med andre lande vel vidende at vi

at andre lande der er medlemmer af eu foretager en lignende kontrol lad mig minde om

polen nemlig tyskland hvor man

fra brandenburgs side etablerer en meget omfattende kontrol i

hvor man finder eftersøgte biler noget som den danske regering altså ikke vil være med til og sløjfer i den permanente toldkontrol virker det ikke

partierne i den nuværende regering da den her aftale blev

nogle af de svar som er overbragt folketinget

noget afværgende i forhold til at

set ikke rigtig noget om selv

umiddelbare tilkendegivelse der var fra de nuværende regeringspartier om at det var en god idé at der blev sat ekstra ressourcer af

så udmøntede sig i at man ikke ville støtte aftalen og dernæst at man nu ruller det så meget baglæns at vi ender med at have færre årsværk til

har svært ved at se at der er ret meget

hvis det engang

genetablere

at der ikke er noget løfte om at genetablere grænsebommene når vi så snakker om grænsekontrol er det så ikke helt korrekt forstået at det her tema ikke opstod på grund af et ønske om at styrke grænsekontrollen men opstod som et ønske om at

at ødelægge efterlønsordningen og forhøje

jeg bedre toldkontrol end det som regeringen nu er i gang med

gøre det til ny politisk historie

sommeren to tusind og elleve

om venstre kommer tilbage til magten

ikke startede som en debat om grænsekontrol men udelukkende startede som en debat om hvordan regeringen kunne få dansk folkeparti til at stemme for en ødelæggelse af efterlønnen og

nogle fantastiske erfaringer ja så er det

på det felt det skal der ikke være nogen tvivl om

vi står ved den aftale vi har lavet og vi vil gerne hvis flertallet skifter efter næste valg hvad det forhåbentlig gør

med til at styrke indsatsen i stedet for

foranledning og debatterer grænser den gamle traver skal åbenbart have endnu en tur i manegen og det kan jeg sådan set godt forstå for dansk folkeparti har jo ikke fået så meget opmærksomhed på det seneste

i maj to tusind og elleve kæmpede den daværende regering for at skaffe flertal for deres to

regering og dansk folkeparti valgte så i en krisetid at bruge de danske skatteborgeres penge til kontrolbygninger og toldere og det på trods af

anbefalinger fra de sagkyndige der var ikke de ulovligheder som aftalen skulle sætte en

stopper for alt fra indsmugling af narkotika dopingmidler våben sprængstoffer østeuropæiske bander

har aftalen så virket tjah

er svaret velsagtens ja

indsatsen også virket for så har man jo nok skræmt de grænsekriminelle væk fra at begå de her ulovligheder men med hele den her argumentation overser

selve pointen nemlig at grænseoverskridende kriminalitet jo ikke kun begrænser sig til den fysiske grænse mellem danmark og tyskland derfor er det også vigtigt at vi fordomsfrit foretager mange

forskelligartede indsatser i forhold til grænseoverskridende ulovligheder og i regeringspartierne er vi meget optaget af at

intelligent på et fundament af fagkundskab og ikke med udgangspunkt i symbolpolitik allerede i juni to tusind og elleve fremsatte socialdemokraterne sammen med sf og det radikale venstre et beslutningsforslag om at planerne om at opføre nye kontrolanlæg skulle droppes i stedet foreslog vi at styrke forudsætningerne for en mobil fleksibel og efterretningsbaseret indsats mod grænseoverskridende kriminalitet

grænseoverskridende kriminalitet er en topprioritet for regeringen så når vi har truffet beslutning om at trække vkos aftale tilbage er det fordi vi insisterer på at bruge borgernes penge på initiativer der giver resultater anbefalinger viser at stationær kontrol og toldere ved grænseovergange er en ineffektiv metode at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet på grænseoverskridende kriminalitet bekæmpes derimod langt mere effektivt hvis indsatsen er mobil baseres på efterretninger analyser af kriminalitetsmønstre

internationalt myndighedssamarbejde derfor vil toldkontrollen fremover være en mobil fleksibel og

med forespørgslen i dag hører man jo et ekko

symbolpolitiske lunser som betaling for at holde hånden under vks økonomiske politik og de her politiske betalinger gjorde jo som ofte danmark

lidt mindre åbent sted at være

det også på sin plads at takke dansk folkeparti for med dagens forespørgsel at minde os om at fortid er fortid

socialdemokraterne det radikale venstre sf enhedslisten og liberal alliance

og konstaterer i den forbindelse at regeringen efter aftale med enhedslisten og liberal alliance har besluttet at ophæve aftalen af ellevte maj to tusind og elleve om permanent toldkontrol som den daværende regering indgik med blandt andet dansk folkeparti folketinget noterer sig derudover med tilfredshed at der fremadrettet vil blive gennemført en effektiv dansk toldkontrol som vil være mobil fleksibel og efterretningsbaseret og som vil blive tilrettelagt i et tæt samarbejde mellem de involverede myndigheder herunder også udenlandske

en slags symbolpolitik for os

og lavede regeringsgrundlaget kunne man jo ikke have den fjerneste anelse om

den grænsekontrol der blev indført i de tre måneder den varede havde haft nogen som helst betydning

så spørgsmålet er hvem det egentlig var der lavede symbolpolitik om det ikke bare var en eu ideologi det

derude i tårnet hvor man afskaffede en kontrol som man ikke havde den fjerneste anelse om havde virket eller ej hvordan kunne man træffe sådan en afgørelse virker det særlig sådan pragmatisk særlig gennemtænkt

en god idé at spørge sagkundskaben fagkundskaben om hvilke erfaringer

på det her område og det er netop dem som den nye regering har lyttet til den har lyttet til hvordan man virkelig kommer til bunds i den her kriminalitet sørger for at få fat i de her organiserede bander der smugler forskellige ting ind i danmark

for fremtiden vil se

vil vi komme til bunds i mange af de der grænseoverskridende kriminelle handlinger der foregår

det er langt mere interessant end hvad nogle eksperter mener det kommer til at blive jeg synes det

har gennemgået tallene som er dramatiske i forhold til de tre måneder ikke alene i forhold til hvad der er taget af cannabis

pengebeløb både ved ind og udførsel men altså også hvad der er overleveret til politiet og det er dér jeg mener at netop

meget mere interessant symbolpolitik i forhold til hele tiden at fedte for eu og tækkes eu i alle mulige sammenhænge

det afgørende man har blæst på facts

til sagkundskaben men hvorfor er man ikke interesseret i erhvervede facts i det vi jo rent faktisk ved der skete inden for de tre måneder

rasmussen var kommet til her i efteråret nemlig at det

om at få lavet de her som der står fysiske anlæg ved grænserne men det handlede om at vi har en ordentlig toldkontrol

at vi også kunne få venstres ordfører til at være enig med sin partiformand men det kunne

fremfører at man kan trække nogle enkelte fangster frem og sige

er det bedste instrument i hele verden

jo holdes op imod hvad man ellers kan gennemføre med den indsats som regeringen nu har lagt for dagen det kan da godt ske at

meget sandsynligt at man med den nye indsats kan komme ud og virkelig få hånden under de aftagere der er hvis man forfølger dem der smugler stoffer ind i danmark også ind til aftagernettet

man fjernet noget efterspørgsel på den grænseoverskridende kriminalitet og det synes jeg jo egentlig ville være ganske konstruktivt

socialdemokratiske integrationsordfører nuværende transportminister da aftalen mellem dansk folkeparti og regeringen omkring permanent

ikke bekymret over kritikken af øget dansk grænsekontrol fra svensk og tysk side han sagde videre at der er brug for øget kontrol

så

thomas jensen som ordfører hvordan kan det så være at man nu fjerner det her som socialdemokraterne støttede i sin tid og hvordan kan det være at man når man er bekymret for øgede besparelser vælger at spare to og tredive årsværk på den permanente toldkontrol som man netop har været bekymret for

tusind og elleve

og der blev sagt til ritzaus bureau den ellevte maj 2011 det er morsomt at man har flertal fordi man har haft per ørum inde man kunne have fået kæmpestort flertal vi har gentagne gange kritiseret regeringen fordi man har skåret så meget i told skat

hvordan kan det så være at man nu skærer ned

når man kritiserer den gamle regering for at skære ned og bruger det som argument for at støtte en aftale som man ikke længere støtter hvordan kan det så være man skærer ned og fjerner en stor mængde årsværk

den kontrol som man selv går ind for er så fantastisk er det ikke virkelig et problem når der er så lidt overensstemmelse mellem det man siger som politiker

klart og tydeligt siger træk det aktstykke i finansudvalget som som indfører den her grænsekontrol som dansk folkeparti i har fået i betaling for

at stemme for vks økonomiske politik det er klart og tydeligt

rød tråd i socialdemokraternes politik

er der den her dans om hvem der har

konservative skulle have dannet regering efter

et finanslovforslag der betød at der

mere drastiske reduktioner i årsværkene i skat end dem som den nuværende regering har gennemført det er jo sådan at vi går ind og sikrer at der ikke sker så drastiske nedskæringer og det synes jeg

skal være glad for også hvis man kerer sig om at vi har en god

flittigt nævner den tidligere statsministers udtalelser

den nuværende statsminister har udtalt til danmarks radio

ved valget i to tusind og ni

kan nogenlunde logisk sammenhængende svar på

er citater de trækker ud af en sammenhæng

dan jørgensen og jeg er helt enige om at i en periode må vi vende tilbage til den gamle grænsekontrol mens noget noget bedre bliver bygget op

altså mens noget bedre bliver bygget op og det er kun i en afgrænset periode

står og plukker i citaterne

er hvad mener venstre

lars løkke rasmussen der klart og tydeligt trækker tæppet væk under den politik som dansk

venstre stadig væk lægger sig ind til dansk folkeparti og vil genindføre den her kontrol det synes jeg godt nok er pinligt

der er nye tider og der sker nye ting hele tiden

symbolpolitik der var årsag til

at lande som holland italien

i forbindelse

det er en uomtvistelig kendsgerning

jeg vil have den gamle grænsekontrol tilbage

for nogle år siden og så står der jo i artiklen tilbagevenden til den gamle kontrolform indebærer ifølge helle thorning schmidt flere stikprøvekontroller og flere toldere men det skal være midlertidigt midlertidigt

står det ikke klart for herre hans kristian skibby at alt det her citatfusk

afspore debatten der har været en klokkeklar rød

både før valget og efter valget vi har været bekymret over de nedskæringer som dansk folkeparti har

den tidligere regering som har betydet at vi

rettet op på nu her og det gør vi ved aktivt at gå ind i og lytte til de anbefalinger der kommer fra eksperterne og sørge for at vi får en mere efterretningsbaseret indsats

vil spørge om er om man hele tiden vender tilbage

samtidig

få efterprøvet men vi vil lade tiden vise det fremadrettet jeg er sikker på at når vi sørger for

kontrol ved grænsen men også

forfølge den grænseoverskridende kriminalitet

fjernet noget af efterspørgslen efter nogle af de varer som

god idé at have de her fysiske anlæg ved grænserne nu mener herre lars løkke rasmussen jo at

være rart hvis vi også i dag kunne have fået et svar fra venstre det har vi ikke fået så lad mig sige at det blafrer lidt i vinden

vil stå fast og følge op på den nuværende regerings politik

jeg fik svar på

inden for tre måneder i øvrigt kun i fase et i

en test køre videre i et års tid

få den sande effekt af det hvad siger

tiltræde det aktstykke som dansk folkeparti fik igennem i finansudvalget

jo fordi vi allerede dengang da aktstykket

mobile enheder i stedet for den her symbolske kontrol ved grænsen

også meget glædeligt når man så hører at herre lars løkke rasmussen også er kommet til den erkendelse at det er smartere at have mobile enheder og have en effektiv toldkontrol men så her i dag i folketingssalen

vi har hørt en omgang sort snak fra venstres ordfører før

vil gøre hvis det får magt som det har agt men det kan vi ikke få et klart svar på når venstre

så meget kan man måske heller ikke altid forvente

tilslutter sig altså bevillingerne til skat politi og anklagemyndighed

at toldkontrollen afskaffelse

de halvtreds årsværk der blev tilført opgaven

overført til et andet arbejde med bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet ved hjælp af

mobile enheder der primært opererer som baglandspatruljer med indsatser i de grænsenære områder så på den måde

de jo stadig væk effektive dernede

det er det der giver otte og halvfems årsværk

men det ruller man tilbage og bruger kun seks og tres resultatet er at til trods for at

er vi med på den støtter vi så laver man nu noget

til listen for jeg jo kan konstatere

undsiger ved at fjerne to og tredive årsværk

overført til andet arbejde

sådan at når vi ser på det finanslovforslag som

regering fremsatte og holder det op imod hvad den nuværende regering har fået vedtaget

der nu er syv tusind fem hundrede og en og halvfems i to tusind og tolv altså en stigning i forhold til hvad herre torsten schack pedersen

i ordførerrækken er herre nadeem farooq

en genindførelse af grænsekontrollen er efter rigspolitiets opfattelse hverken et nødvendigt eller hensigtsmæssigt redskab til bekæmpelse af den grænseoverskridende kriminalitet ud fra en politifaglig vurdering får man således mere ud af at anvende de betydelige ressourcer som en effektiv grænsekontrol vil kræve på efterretningsbaserede indsatser

retsudvalg fra tidligere justitsminister brian mikkelsen forud for vkos beslutning om at genindføre grænsekontrollen i forsommeren to tusind og elleve

det citat synes jeg indkapsler meget godt

ville genindføre toldkontrollen selv om argumenterne imod stod i kø som pendlere ved en grænsebom taler for sig selv

men faktum er at den tidligere regering i et samarbejde

selv om radikale venstre var og fortsat er imod denne

kan man jo godt sådan bevæbnet med en vis portion af tvivlens nådegave forsøge at imødekomme den tidligere regerings beslutning tænk hvis ikke det var symbolpolitik tænk hvis det rent faktisk virkede så kan man jo sådan lide skærpelsen genindførelsen af kontrollen eller ej men hvis den kontrol virkede

jo vurderes på effekten

gjorde den så det virkede den nej en kortlægning af grænsekontrollens effekter foretaget af skat viser jo at der ikke relativt er fanget flere kriminelle den samlede vurdering er at den øgede indsats i perioden juli til september to tusind og elleve ikke i sig selv har givet

rapport ifølge jyllands posten november

så den udlægning som jeg selvfølgelig støtter mig til når den nuværende regering har besluttet at ophæve aftalen om permanent toldkontrol i danmark

tværtimod et udtryk for at allokere ressourcerne derhen hvor de gør mest nytte så at sige

få mest muligt for pengene regeringen vil som det også

sagt tidligere i dag prioritere bekæmpelsen af den form for kriminalitet i et tæt samarbejde med vores nabolande

toldkontrollen blive gennemført af mobile team i de grænsenære områder på en fleksibel og efterretningsbaseret måde og i tæt samarbejde med relevante myndigheder inden for rammerne af eu lovgivningen

så er der den illegale grænsehandel og den grænsehandel

begrænses og det skal ske gennem en styrket og målrettet og systematisk indsats og aktioner herunder konsekvent sanktionering af virksomheder som sælger ubeskattede varer samt borgere der afsløres i ulovligt videresalg af varer importeret til privatforbrug de aktioner

presser og frustrerer de miljøer hvor afgiftsomgåelsen foregår

samlet set gør er at vi fokuserer på afdækning af ulovlighederne

samlet set er der gode argumenter for at tilbagerulle den permanente grænsekontrol og i stedet indsætte en fleksibel og mobil grænsekontrol med fokus på risikoanalyser

jeg var inde på lidt tidligere i forhold til en tidligere

man i regeringspartierne da man sad og lavede

nogle foreløbige tal eller besluttede man

eksempel de politifaglige vurderinger det er

jeg også sige at det har formodningen imod sig at permanente og stationære toldkontrolposter skulle være et bolværk mod narko og ulovlig handel

tænker på at danmark har en kyststrækning på

fundet det mere overvejende virksomt

det var nogle formodninger man havde det var jo svært at tro at det kunne være anderledes at

det hele på nogle fantasier og nogle drømme om at i det grænseløse europa skulle det hele nok gå når fakta nu ligger her både fra toldvæsen og fra politi

dramatiske stigninger i det man havde

men her står det radikale venstres ordfører og tilstår at ude i tårnet

man laver politik hvis man er en amatørregering undskyld jeg er nødt til at sige det lidt

jeg sige at at det er klart

er svært at spå om fremtiden og hvad er det man så gør når man ikke kan foruddiskontere fremtiden

logiske argumenter på faglige argumenter på politifaglige argumenter på eksperternes viden og som

politiet der har vurderet at det ikke kan betale sig med grænsekontrol men

godt lige have lov til at sige til den radikale ordfører at politiet jo igennem rigtig mange år

grænsen hvor man har sat ind over for

beslag men vi kan konstatere

hvor der har været den her ekstra kontrol med de toldere som den regering og dansk folkeparti

derudover kommer at man også kan se at politiet har fået rigtig rigtig mange sager overleveret fra de samme toldere og det er

forstå at den radikale ordfører hele tiden

det handler jo ikke om enten eller det handler om hvor vi får mest for pengene så jeg afviser jo ikke at

besluttede har en effekt det jeg siger er

at gøre det andet hvor man har en mere fleksibel og mere mobil indsats over for den

det er våbenlovsovertrædelser det er narko det er indsmugling af forskellige euforiserende stoffer i øvrigt det er efterlyste personer som man også får fat i ad den vej og dermed kan man

færre personer inden for toldvæsenet nemlig skat

hvorfor skærer man så ned på antallet af toldere til opgaven

sige jamen så sætter vi ekstra ind

af indsatsen sådan meget isoleret man skal se det i et helhedsorienteret perspektiv

der ikke nogen svækkelse af indsatsen snarere en styrkelse af indsatsen fordi nogle ressourcer så bliver omallokeret til en mere efterretningsbaseret indsats

meget logiske og konsekvente ændringer af vores

radikale ordfører

en omfattende analyseenhed

så på

at lave omfattende videoovervågningsprogrammer

efterretningsbaserede indsats på at undersøge

grænsebetjente og samtidig vælger man

hvad man gør i andre lande skal vi jo ikke bare bevidstløst kopiere vi kan altid lade os inspirere men vi skal ikke bare bevidstløst

indrømmer at han bliver mindre klog på det her

det noget med at jo mere vi folder ud hvor

jo mere bliver spørgeren i tvivl om hvor rigtigt det var at gøre det

politiindsatsen otte og firs nye sager er blevet indberettet ved syd og sønderjyllands politi samtidig kan

vi kan se en stigning på fem hundrede procent i mængden

radikale venstre i den grad har modarbejdet hvordan kan man

er baseret på evidens og viden og

fornuftigt grundlag når man ikke engang vil lade tingene

tilbagerulle det hele og samtidig

efterretningsbaseret indsats

den tidligere regerings gennemførelse af grænsekontrollen overhovedet ingen effekt ville få så det er derfor jeg bruger udtrykket

det er forbundet med et stort dødvægtstab for nu at bruge det udtryk at bruge så mange

når nu rigspolitiet er så klar i mælet i forhold til

at effektivisere indsatsen mod smugleri og grænseoverskridende kriminalitet det er et alvorligt problem at der ind over vores grænser

til at afsløre smuglerne og få dem stillet for retten og få beskyttet danskernes sikkerhed og sundhed det er det toldindsatsen

de sidste år det er meningen med det beslutningsforslag vi

i fællesskab med andre af de nuværende regeringspartier

vi i dag har haft en debat hvor der er blevet læst en masse citater op

ikke blevet men der blev læst en masse citater op det kan

uklarhed om hvad nogle partier mente men men mest af

har debatten jo i dag vist at venstre er klar til igen at bruge pengene ret meningsløst

binde sig til at opføre grænsebomme og

det har vist at dansk folkeparti igennem de mange mange år hvor man stod på mål for en konsekvent nedskæring af

det med meget dårlig samvittighed eller også leverer man topmålet af hykleri

sig frem i dag sfs politik er at grænsekontrollen skal være mobil fleksibel og efterretningsbaseret den skal ikke bare være ren symbolpolitik i form af grænsebomme

ved den dansk tyske grænse man havde tænkt

et stort anlæg et stort sluseanlæg ved frøslev ved motorvejen hvor regner man

at smuglerne kører ind i stedet for

man kan da godt bruge en forfærdelig masse af borgernes millioner kroner på at lave nogle virkningsløse sluseanlæg der spilder pendlernes og godstransportørernes tid ved grænsen

som om man har gjort en hel masse mens smuglerne

andre grænseovergange eller sejler deres smuglervarer ind i stedet for

forstå at det er symbolpolitik det er ikke det der virker smuglerne skal ikke vide hvor de bliver kontrolleret vi skal have et system der gør at man hele tiden kan indrette sig efter de mønstre som smuglerne bruger

har været bare en eneste tolder blandt seerne i de sidste par timer hvor vi haft den her debat forstår jeg godt hvis de tager sig til hovedet og tænker det der skatteudvalg og de der ordførere der har med det her område at gøre inde i folketinget

at sætte sig lidt ind i hvad det her handler om i stedet for at prøve på at score nogle billige point

som om alt bare bliver godt hvis man laver nogle sluseanlæg ved nogle enkelte grænseovergange i stedet for at føre en effektiv mobil og efterretningsbaseret indsats

vil sige det igen ud fra en politifaglig vurdering får man således mere ud af at anvende de betydelige ressourcer som effektiv grænsekontrol

på efterretningsbaserede indsatser i forhold til den organiserede kriminalitet forløbet op til den tidligere regerings aftale med dansk folkeparti synes jeg var nærmest pinagtigt man modsagde

den viden der var fra skat man modsagde det som politiet sagde

som man i mange år havde kørt efter

tidligere venstrepolitikeres udsagn

har nogle flere af de tidligere venstreministre til stede til at diskutere det i dag

herre kristian jensen der var skatteminister i marts to tusind og ni hvor hvor der blev stillet nogle nogle spørgsmål fordi der på det tidspunkt var nogle problemer med

er der bliver henvist til

dannet mobile kontrolhold det er meget godt og samlet set mener herre kristian jensen at skat yder en tilfredsstillende og effektiv toldkontrol

sagt i to tusind og ni det var den regering dansk folkeparti støttede det var den politik som herre torsten schack pedersen og hans parti stod for dengang der var ingen problemer der blev ydet en tilfredsstillende indsats og det skulle absolut ikke foregå med grænsebomme

skal have sådan nogle sluser der generer vores mange tusinde pendlere og som generer vores godstransporter det vælgerne har krav på er at vi laver nogle reelle løsninger på de problemer der er med indsmugling af ulovlige varer og farlige varer det er ikke at vi stiller op med al mulig symbolpolitik

den opgave at skulle styrke grænsekontrollen det er en god idé men de skal

man faktisk får noget ud af det

derfor gør regeringen som vi har gjort

end med den symbolpolitik som

tilgang til den her problemstilling og de svar vi

jeg synes faktisk at sfs ordfører

regering og dansk folkeparti

ét kontrolanlæg ét sted i det syd og sønderjyske område den handlede jo om flere kontrolanlæg

efterhånden som hele aftalen

og den handlede om at man på grænsen kunne have en toldkontrol som

halvtreds ekstra der var gået i gang med at arbejde ved grænsen og som herre peter skaarup og dansk

en ineffektiv måde at kontrollere på bliver ved med at arbejde med toldkontrol de skal bare til at bruge deres tid ordentligt så man faktisk får afsløret nogle flere smuglere

lave de skulle sidde og vinke folk ind de skulle sidde ligesom i i gamle dage

hvad får vi ud af det ingenting men der var da så måske bygget et rigtig flot grænsehus hvor dansk folkeparti kunne producere nogle nye plakater og sige se hvor vi gungrer og hvad vi

igennem

laves et stort anlæg med nogle sluser det var virkelig det der blev fremhævet i tv indslag

og så var der tre andre grænseovergange hvor der skulle være nogle lidt andre anlæg

alle mulige andre grænseovergange til gode hvor der jo ikke skulle sidde folk

under ingen omstændigheder kontrollere hver eneste bil det var symbolpolitik det der skal ske nu

er uforudsigelig for smuglerne nogle gange på grænsestregen andre gange inde i baglandet og andre gange er en bestemt havn hvor man har fået et tip fra nabomyndighederne om at

skal holde øje med og så går man effektivt efter det i stedet for at fortælle smuglerne hvor

gøre det man kalder efterretningsbaseret og

regeringen har gennemført nu er

have lov til at stå på grænsen og kontrollere

og det er oven i købet på et tidspunkt hvor vi kan konstatere at der har været meget meget store beslag selv om jeg godt ved at skatteministeren har sagt at det var ingenting

tale om når det gælder beslag af

ved den permanente grænsekontrol der blev indført her i sommer er det steget med trettentusinde

når det gælder pengebeløb er det steget med fem hundrede procent stigningen er så voldsom at det næsten

i købet har politiet fået et meget stort antal sager leveret

ulovligt ophold våben

er med i skatteministeriets meget flotte opgørelse

vil genindføre og hvad vi vil

og halvtreds million kroner på at opføre nogle sluseanlæg ved nogle helt bestemte grænseovergange ikke ved dem alle

der er et utroligt misbrug af den her opgørelse over hvad der er beslaglagt ærlig talt for ingen af parterne

er lavet et enkelt beslag af kat på

så er man så dygtige til procentregning i dansk folkeparti at

forbedring et enkelt beslag fordi kat kommer i meget store mængder der skal utrolig store mængder til

en effekt i forhold til andre rusmidler derfor kommer

i de her mængder der er lavet ét beslag ét beslag og det er så dansk folkepartis bevis på dansk folkepartis statistisk skudsikre bevis på

men hvad så med faldet i beslaglagte lægemidler der er vi jo gået kraftigt tilbage fra

og toogfyrretusind stykke til otteogtredivetusind stykke det betyder altså at fordi som dansk folkeparti ville har vi haft

ethundredetusind stykke lægemidler

over grænsen med den her store eksplosive stigning på trettentusinde

stigning på to tusind procent

ordføreren må præcisere i sit svar

fleksibelt efterretningsbaseret og uforudsigeligt for smuglerne de kan ikke bare regne ud

nogle andre indgange vi kan overraske dem vi kan tilpasse os de mønstre som smuglerne bruger helt dumme er de jo ikke de skal nok finde ud af hvordan de skal ændre deres indsmuglingsmønstre hvis vi forsøger at tage et helt bestemt tiltag

grænsebomme med nogle sluseanlæg som kunne genere vores pendlere og og godstransporterne i grænselandet det var det der ville blive konsekvensen af

gør man det på nogle bestemte måder

skal arbejde på en fornuftig måde i stedet for at stille op i et eller andet

kunne få den gamle regering med på

vist stigninger på trettentusinde

vi ønsker noget der virker vi ønsker noget der ikke er ineffektivt

endnu flere tekniske løsninger

betød det at der ikke kom kriminelle ind i danmark betød

at der ikke blev indsmuglet ulovlige varer

har herre hans kristian skibby været

på grænsen og været med til en kontrol dernede hvor mange møder har herre hans kristian skibby holdt med tolderne og fået læst og påskrevet om hvordan man laver en moderne og effektiv indsats det kan han måske svare på jeg har selv gjort mig den

tillader jeg mig at sige at det lige præcis er i respekt for medarbejdere der har en toldfaglig uddannelse at man skal sætte dem til at gøre deres arbejde på en måde der virker i stedet for at stille dem op i nogle orange veste eller sætte dem ind i et

skilderhus og lade dem vinke folk ind og spilde deres tid i

til hvad de kan det er det man gør når man beder dem om at lave en toldkontrol på den måde som dansk folkeparti

en ret god idé tværtimod det er derfor jeg tillader mig at kalde det et cirkus og det

sige at det er dansk folkeparti der har disrespekt for

pendlerne en mand som er i gang med skumle og lyssky planer om at opføre den kinesiske mur omkring vores elskede hovedstad og indføre to og fyrre grænseovergange fra ballerup

må genere pendlerne må vi være

den røde regering har ikke andre ting i tankerne end at genere pendlerne

af sager bare i de tre måneder

menneskesmugling folk med ulovligt ophold personer med indrejseforbud efterlyste personer narko brugstyveri våbenloven det

er blevet antastet på grænsen og hvor man har overleveret sagerne til politiet der så har fået fat på kalorius

hvorfor var man ikke interesseret i det inden man afskaffede den her grænsekontrol

hen imod alt hvad rigspolitiet anbefaler

alvorligt at gøre det på den måde

efterretningsbaseret indsats i forhold til den organiserede kriminalitet det er det de siger

dansk folkeparti der af nogle symbolpolitiske årsager er ligeglade med de vurderinger der kommer fra rigspolitiet og er ligeglade med de vurderinger der er fra skat af hvordan man laver en effektiv

ved godt at venstre ikke vil stå ved det i dag

tidligere statsminister har jo også været på vild flugt fra det

sagt at det var noget dansk folkeparti ville have og at det overhovedet

med de der grænsebomme og de anlæg som det var meningen

med pendlere og at holde i kø

holder i kø i dag og spilder ethundrede og tredivetusind timer hver dag

tusindvis af pendlere og godstransporter der skal ind over vores landegrænse danskere der skal ud af den eller tyskere der skal ind for at arbejde her skal man da ikke genere ved at kræve at de skal vise pas

de skal køre ind igennem et eller andet sluseanlæg fordi dansk

og more sig højlydt når sf siger ikke må genere pendlerne som nævnt bestiller vi

når det ene store anlæg efter det andet

til anbefalinger vurderinger og sagkundskab

sammen glimrende ting vi henviser bare til facts til erhvervede erfaringer vi har tal for hvad der er taget på grænsen i de tre måneder vi behøver

set ikke i den forstand at sige at man nu kan se hvad der er af vurderinger

fuldstændig krystalklart

med erhvervede

at køre den her sag hjem på det findes nærmest ikke det

alle de faglige vurderinger der var fra den tidligere regering som man støttede sig op af i alle de år hvor

dengang var der som jeg læste op før

kristian jensens udsagn en tilfredsstillende indsats og det var det dansk folkeparti bakkede op om vi ville gerne have en styrket toldkontrol for jo jeg tror helt bestemt

arbejder på den måde hvor vi får mest for pengene hvor vi afslører flest smuglere hvor vi beskytter danskerne bedst mod de ulovlige og nogle gange farlige varer som kommer ind i landet det gør man ikke ved at lave gammeldags grænsebomme og sluseanlæg hvor tolderne kan sidde og vinke folk ind for de kan jo alligevel ikke tage hver eneste eller hvor de måske kan fortælle om nogle af de andre grænseovergange hvor der ikke er sluseanlæg og hvor man så bare kan køre ind i stedet

det statistiske belæg kan altså ikke ændre

nye regering efter tre måneder og kiggede på hvad vurderingen fra vælgerne

toldkontrol

sit eget parti ser situationen efter tre måneder i

jo sidste sommer hvordan tyskerne kritiserede danmark voldsomt for

i forhold til de internationale aftaler vi har lavet fordi vi gør det både på en måde der

set den bedste brug af borgernes penge at gøre det på den måde hvad de vælger at gøre i tyskland må de jo finde ud af

mener som sagt at der absolut er noget at komme efter og er glad for at der er flere

det end det det lykkedes dansk folkeparti igennem mange mange år

til arbejdet og jeg er rigtig glad for at de skal arbejde på en måde der rent faktisk giver mening og ikke

en oldnordisk facon der mest var til for at dansk folkeparti

jeg synes vi skal bruge de sparsomme ressourcer vi har til området ved at lave den mest effektive kontrol i stedet for noget der er

at de danskere der lægger de mange skattekroner

i forhold til grænseoverskridende

dagens emne omhandler imidlertid noget ganske andet

var det en betaling til dansk folkeparti for at man

udradere efterlønnen og forhøje pensionsalderen

pensionsalder så skulle dansk folkeparti have en symbolsk værdi nemlig

fordi betalingen heller ikke drejede sig

det var slet ikke temaet temaet var jo

at dansk folkeparti er et fremmedfjendsk parti

ønsker at markere at her skal vi ikke have mennesker med en anden baggrund ind

er i tvivl om at det var formålet så stod det jo også direkte i aftalen nemlig at

her gik ud på at mindske antallet af flygtninge der kom til danmark

ikke narkosmuglere

i nød det var dem det drejede sig om at holde ude med de her anlæg

fakta og det er derfor

at den form for symbolpolitik som dansk folkeparti fik gennemført og gerne vil gøre reklame for igen i dag

ønske der er med den forespørgsel der

stillet i dag men vi ønsker gerne andre former for styrkelse af grænsekontrollen fordi vi er imod forbryderes transport hen over grænserne ikke mindst i afskyelige forbrydelse der hedder menneskesmugling

diskuteret grænsebomme i dag

gået til venstre

efter et valg hvis der skulle ske det ulykkelige at

i forhold til grænseoverskridende kriminalitet

det viser jo bare at hele debatten i dag er rent hykleri alle er klar over at det er den måde der

man gerne vil desværre har venstre jo tømt kassen det var jo det sidste man gjorde

jo er noget pjat men skulle vi

kunne tænkes at enhedslisten og

jeg tænker jo når jeg tænker på enhedslisten

er et parti der grundlæggende mener at landene skal have selvbestemmelse

når vi kommer til grænsepolitikken må den vel egentlig også være i enhedslistens interesse uanset

ikke kan blive enige

dansk side men det er en slåskamp vi skal tage her i folketinget og ikke noget kommissionen skal

virker det ikke på herre frank aaen

vi ophæver den permanente toldkontrol som jo trods alt er noget der

ikke grænseoverskridende også på enhedslisten at man af hensyn til eu gør noget

der er ikke nogen vej uden om at man samarbejder med sine nabolande om hvordan man begrænser grænseoverskridende kriminalitet det går vi ind for

ved grænsen til tyskland

bestemmer danskerne og ikke andre det er også vores klare holdning

men at sige at det jeg sagde før var noget pjat

jo sort på hvidt at det var en aftale dansk folkeparti indgik de ville have et antal grænsebomme som betaling for

og hæve pensionsalderen for folkepensionister og formålet

stod der i samme aftale at begrænse antallet af flygtninge der kommer ind i danmark

med grænsekontrol det er ikke sikkert at enhedslisten

at vi skal gøre det men det vil dansk folkeparti gerne gøre fordi vi tror

virker og de tal vi har fået fra justitsministeriet her i

i forhold til de ting

en række sager der handler præcis om de her ting men det ændrer jo ikke ved at jeg synes der er en grundlæggende pointe i det

grænsekontrol er en god idé og vi mener at vi kan stoppe grænseoverskridende kriminalitet ad den vej forstår jeg det faktisk sådan at så er enhedslisten enig i

bare selv bestemme enhedslisten er

men er enig i at vi selv skal bestemme det

jo godt tænke mig en bedre stillingtagen fra

til at meget tyder på

præcis er hensynet til eu

problemerne

regeringspartierne har været anderledes nemlig at man mente at det var en bedre og mere effektiv grænsekontrol når den blev gennemført i baglandet og med

som som baggrund og så videre det er den måde man argumenterer på hvis

man syntes at det var eu spørgsmålet der skulle mere frem

som er imod at eu skal bestemme den slags ting men må jeg så igen sige

ulovlig indvandring jo når det er en forbryder en der står for menneskesmugling en der står for alt muligt andet altså for eksempel når det drejer sig om at transportere kvinder ind der skal misbruges seksuelt så skal vi selvfølgelig gribe ind men her er det altså flygtninge fra krige som dansk folkeparti har været med til at vedtage bombningen i libyen krigen

fra krige dansk folkeparti har medansvar for

de her grænsebomme for at holde de ulykkelige flygtninge fra de lande og fra de krige ude af danmark

det nævnes

en og

halvfjerds at der er blevet taget to menneskesmuglere tre med ulovligt ophold to personer med indrejseforbud to efterlyste personer

dem som herre frank aaen nu egentlig taler om som

er det så også flygtninge som vi skal åbne vores grænser for

de her stakkels mennesker da skal have lov til at komme ind

i højere grad tager imod verdens flygtninge

har ikke mindst et ansvar for at tage imod flygtninge

det vi har sagt de mennesker skal have nemmere ved at få afprøvet deres sag når de kommer

om de har mulighed for at komme ind i danmark det er det vi ønsker

dem der for eksempel transporterer

gå og være prostituerede

hovedsagen

dansk folkepartis optræden i den her sag

vise at man var fremmedfjendsk

er folk som er menneskesmuglere det er folk der har ulovligt ophold det er personer med indrejseforbud det

at de blev taget ved kravebenet og smidt ud igen

med at sige det var de allerførste ord i min ordførertale grænseoverskridende kriminalitet menneskesmuglere narkosmuglere skal nappes og de skal smides ud eller hvad der nu

ske med dem for en dommer og i fængsel det jeg bare har tilladt mig og det må dansk folkeparti meget undskylde hvis det er generende

sige at i den aftale vi har debatteret i dag og som dansk folkeparti lavede med regeringen som betaling for at ødelægge efterlønnen og forhøje alderen for folkepension

står der at det var en opgave

set det eneste parti som både er imod betalingsringen og har været imod de faste grænseanlæg ved grænsen i sønderjylland så den frie bevægelighed er

set noget der ligger os stærkt på sinde

vi jo tilhængere af eu vi er tilhængere af et måske mere klassisk eu der beskæftiger sig med sine kerneopgaver blandt andet

værner vi meget om det indre marked som jo netop handler om fri bevægelighed fire forskellige former varernes frie bevægelighed arbejdskraftens frie bevægelighed tjenesteydelsernes frie bevægelighed og kapitalens frie bevægelighed

vi synes sådan set at danmark som en del af det indre marked og en del af schengen hvilket vi også støtter skal gøre meget for at denne frie bevægelighed

har de bedst mulige betingelser derfor er vi også glade for at vi har

ændre på grænsekontrollen

hverken var et nødvendigt eller hensigtsmæssigt redskab til bekæmpelse af den grænseoverskridende kriminalitet

set taget til efterretning vi synes man skal have noget for pengene

fik pågrebet lidt flere i de par måneder efter man indførte en mere

permanent grænsekontrol i forhold til året før men når man ser at man faktisk brugte halvfems årsværk mere

er det jo faktisk helt urimeligt så lidt man fik ud af det enkelte årsværk i virkeligheden kunne

med et liberalt glimt i øjet sige at det her tilsiger at der sagtens kunne spares og effektiviseres på antallet af medarbejdere i forhold til grænsekontrollen lige meget om man vælger den ene den anden eller den tredje model

så er der spurgt ind til om vi ved nok om

det kan man jo selvfølgelig aldrig vide hundrede procent men man må da i hvert fald

at de kerer sig så meget om hvad der vil komme til at ske når

den her form for mere efterretningsbaseret mobil kontrol i forhold til det med de stationære anlæg når man tænker på at

selv indførte de stationære anlæg

faktisk ikke særlig optaget af hvad der ligesom kunne tyde på at det ville give et bedre resultat så tallene flyver lidt i luften det eneste vi ved er at der bliver brugt flere penge og at der bliver øget kontrol den bliver så foretaget på en lidt smartere måde

da det er vores ufattelig vigtige pligt som lovgivere i dette samfund at sørge for

vi med nidkærhed indkradser fra hårdtarbejdende skatteydere bliver brugt på den bedste måde

vi ikke spilder de penge som skatteyderne betaler til samfundsfællesskabet derfor er liberal alliance ikke alene tilfredse med men stolte over at være med i den aftale som annullerede planerne om

for ikke at sige liberalistisk parti

spørge om om liberal alliance er så liberale

ønsker at det fortsat skal være sådan at man forholdsvis uhindret kan komme ind i danmark og lave kriminalitet hvis man for eksempel kommer fra østeuropa

at hvis vi kigger på de statistikker der

tale om en meget voldsom stigning

i herlev der medførte at den person der

og vi har oplevet mere end

liberal alliance virkelig ikke et svar på hvad vi skal gøre ved den situation eller er det ok at vi er så liberale at grænserne er åbne

principprogram med videre jeg tror heller ikke det var den del af spørgsmålet

den egentlige kerne nemlig spørgsmålet om hvor åbne vi skal

hårde kriminalitet som også bliver begået af folk

til at drøfte hvad man kan gøre for at have mere afskrækkende straffe i forhold til nogle af de mere grove

hvis det er det dansk folkeparti ønsker det kunne jeg forestille mig at vi i hvert fald havde et fælles ønske om

på egentlig effektiv kriminalitetsbekæmpelse i stedet for

noget der virker i stedet for

nogle smukke symbolske anlæg som man så kan gå og glæde sig over og sætte folk til at pudse en gang imellem det får man jo ikke noget ud af det vil ikke hjælpe nogen af de mennesker som er ofre for

at halvfems til fem og halvfems procent af al narko smugles

et af de her store dyre anlæg skulle være så præcis dér er der jo et stort behov

hjemmerøvere også bruger motorvejsadgangen til danmark og kører op igennem jylland måske kører nogle til sjælland og laver kriminalitet

kan udvikle sig så præcis dér har vi

men jeg mangler et svar på hvad liberal alliance mener

litauen gjorde en indsats på grænsen både ved indrejsekontrol og ved udrejsekontrol det er nu engang

enkelt at kontrollere tingene ved grænsen i stedet for at politi og toldere skal køre rundt

troede jeg sådan set var en del af dansk folkepartis politik

bare henholde mig til at vi har fået

er rigspolitiets vurdering

at bekæmpe kriminaliteten i stedet for

nogle fastlåste forestillinger om

ordfører i ordførerrækken er

internationaliseringen digitaliseringen opbruddet i forskellige politiske regimer har medført mere grænseoverskridende kriminalitet

i europa politiet og skat yder en fremragende indsats i dag for at stoppe det ofte med meget meget stor succes

aktioner hver for sig og også som led i internationale operationer så langt så godt der er succes med indsatsen

se på hvor der er nogle konkrete problemer henne

en trafik som ruller hen over grænsen vi ved at de kører ind med tomme biler hen over den danske grænse med værktøj begår indbrud i danmark og fragter tyvekosterne ud af danmark

ved grænsen kunne være med til at bremse noget af det en mere effektiv indsats ved grænsen sammen med en baglandsindsats udelukker jo ikke at man samtidig har en effektiv efterretningsindsats mere mobilitet og mere fleksibilitet det ene udelukker

derfor må jeg helt ærligt sige at

indsats er et tilbageskridt for det har ikke den samme fokus

før vi står i det

folkeparti ved regeringens aftale med dansk folkeparti som vi indgik i sommeren sidste år men verden har jo også forandret sig siden

vi vurderer det vi mener at den aftale som vi indgik med dansk folkeparti sidste år var en fornuftig en effektiv aftale hvordan det så kommer til at se ud i de kommende år vil vi følge vi

også følge regeringens indsats som

er skitseret efter regeringen tiltrådte der er også positive tiltag i den indsats som

skat og politiet virker sådan set ganske fornuftig

også følge men vi mener det er et tilbageskridt i forhold til den aftale som vi indgik sidste år da vi sad i regering og som vi indgik sammen med dansk folkeparti det er årsagen til at vi deltager i

ikke vil stå mål med de betydelige ressourcer

spørgsmål om både og lad mig tage hele paletten med jeg tror

personligt at en mere effektiv grænsekontrolindsats

sammen med en baglandsindsats sammen med en efterretningsindsats sammen med en fleksibel mobil indsats i hele danmark

vi kan se at der er et stigende problem med grænseoverskridende kriminalitet vi kan også se at

er det jo accelereret kraftigt og det er der et væld af forskellige årsager til derfor

er nogle fornuftige tiltag man har lavet men de erstatter ikke

med dansk folkeparti og som effektivt ville være med til at bekæmpe international

det betyder ikke at den indsats regeringen yder i dag er ringe for det synes jeg

set ganske fornuftig men den indsats vi vedtog vil være langt mere effektiv i forhold til at bekæmpe

at mikkelsen som justitsminister

folketinget at genindføre grænsekontrollen som

kriminalitet på verden ændrer sig hele tiden og så må man jo se på hvad der er mest effektivt næste år og næste år igen og om nogle år og det kigger vi så fordomsfrit på

kigger på regeringens indsats og evaluerer den når vi kommer til den tid grænseoverskridende kriminalitet bekæmpes også

bekæmpes også ved at man stopper biler ved grænsen som spotaktioner som koordinerede aktioner med skat

skal man ikke udelukke grænseindsatsen den vil have en effekt

ekstra ressourceallokering til grænseindsatsen

på andre indsatsområder det var ekstra penge som vi ydede og derfor vil det have

forhindringsmulighed i forhold til at stoppe international

som vandrer hen over grænsen til danmark så det var et ganske fornuftigt tiltag vi tog og derfor ser jeg også frem til at vurdere den nuværende regerings tiltag på området for at se

politiets bidrag til en styrket indsats mod grænseoverskridende organiseret kriminalitet

generelle kommentarer til debatten

konservative folkeparti og

hvis de tre partier genvinder regeringsmagten hvad er det så danskerne kan regne med

må man forstå markant forstærke en permanent grænsekontrol

en annulleret aftale ergo

ved ingenting

men hvilken konsekvens det har for

organiseret kriminalitet efter en eventuel valgsejr blev vi ikke klogere på så derfor

ny rigtig moderne og effektiv efterretningsbaseret måde

ikke bare genindføre men forstærke den permanente grænsekontrol venstre må man forstå på det der bliver sagt står ved en annulleret aftale altså ingenting

det kan bestemt ingen være uenig i

starte en forespørgsel om et så vigtigt emne så på den baggrund

oktober to tusind og elleve at han selvfølgelig som jeg og regeringen

de citater af den perlerække af konservative forgængere som jeg har i mit nuværende hverv hverv som justitsminister det gælder herre lars barfoed det gælder fru lene espersen og det gælder

på det fornuftige i det regeringen gør nemlig

det er rigspolitiets vurdering det er europols vurdering det er den tidligere den tidligere regerings egen vurdering det er tidligere justitsministres egne vurderinger at der her er tale om et samarbejde som

er mest effektivt hvis man gør det mobilt fleksibelt og og på baggrund af efterretningssamarbejde det er derfor

mine konservative forgængere som

når det handler om politiets bidrag spørgsmål om told vil skatteministeren svare på jeg skal

meget bredt flertal i folketinget herunder

er glad for at vi har lavet en meget meget bred aftale

politiets og anklagemyndighedens økonomi for to tusind

jeg er glad for at den er så bred

til en målrettet

er en kæmpe udfordring

sammenhænge hvor det er tydeligt at der er et tæt samarbejde med bander med grupperinger på den anden side af grænsen

i vores aftale adskillige millioner

stort millionbeløb af til at sætte ind over for

to tusind og femten vi styrker indsatsen mod

og bandemiljøet vi styrker indsatsen mod bandemiljøet der hvor de bor vi styrker indsatsen ved ikke bare at have en såkaldt taskforce i østdanmark i karlslunde

område det er også nødvendigt men for vestdanmarks vedkommende vi sætter samtidig penge af og det havde jeg

til udvidet mobil videoovervågning til brug for politiets

tilrejsende udenlandske kriminelle og organiseret indbrudskriminalitet det står i aftaleteksten og

som skal sikre yderligere otte million kroner til en forstærket indsats mod hvad grænseoverskridende

en hel række tiltag i regeringens politik

sig mod indsatsen mod

en perlerække af mine konservative forgængere i sædet herre lars barfoed herre brian mikkelsen fru lene espersen har udtalt er den rigtige vej at gå

rigspolitiet har vurderet

rigtige vej at gå fordi vi jo ved at der er en udfordring fra grænseoverskridende

på tværs af grænser og det er lige nøjagtig det

ganske gode resultater og der er slet ikke

det samarbejde fortsat vil vise gode resultater så summa summarum er

at der er en meget bred opbakning til den aftale der er lavet for

synes jeg vi skal fastholde og jeg synes i særlig grad vi skal fastholde dens fokus som nemlig handler om at når vi taler om kriminalitet generelt

er forudsætningen en mobil

jeg hæfter mig ved

ministeren bryster sig af at der nu er nået en bred aftale omkring politiets

sådan og sådan og det er da fuldstændig rigtigt når vi deltager i forskellige

vi ønsker men det ændrer jo ikke ved at når vi kigger på de faktiske resultater af den toldkontrol som regeringen skrotter og

så er der meget flotte

i den forbindelse synes jeg godt jeg vil spørge justitsministeren det svar vi har fået i

ikke ærgerligt at skrotte den indsats vi taler om menneskesmugling vi taler om fund af efterlyste personer vi taler om

at det ikke længere kan fungere fordi regeringen

et billede af at at politiets og skats indsats

virkeligheden er jo den at det det her

læser man regeringsgrundlaget at der på ingen måde er nogen som helst tvivl om at det står højt prioriteret

var som sagt den aftale som som

den går målrettet efter de problemer der er og den ligger helt i forlængelse af

justitsministre rigspolitiet europol og andre

igennem mange år har anbefalet så det synes jeg

tage imod man er med i en bred aftale den viser resultater vi investerer i videoovervågning vi styrker i øvrigt det vi havde

det synes jeg man skal tage positivt

om at der måske står et eller andet og at der måske

at vi i retsudvalget i dag har modtaget et svar fra justitsministeren

fundet sager om menneskesmugling og

et forholdsvis stort antal narkosager dopingsager hashsager et stort antal

viser at det virker derfor forstår jeg ikke

vil skrotte den indsats samtidig med at man altså skærer ned på

er langt færre toldere i danmark

i det regeringen har tænkt sig

hvorfor han står og taler med så stor skepsis

den aftale vi har lavet har lige nøjagtig til hensigt at dæmme op for mange af de ting som

i min indledning har det nye samarbejde som eksempelvis syd og sønderjyllands politi

udleveret mere end halvtreds udenlandske kriminelle til retsforfølgning i

og hvad er det et udtryk for det er udtryk for at syd og sønderjyllands politi baserer deres indsats på lige nøjagtig det

målrettede indsatser samarbejde på tværs af grænser og efterretningsarbejde så man ved ved hvor og hvornår

man skulle stille sig op og sige at når der nu er udleveret mere end halvtreds udenlandske

tak for en glimrende debat

set at noget af det der er kommet ud af debatten er at det nu står helt klart at symbolpolitik

slået fast igennem

vi nu har et politisk flertal i danmark der

er enige om at der nu skal anvendes fleksible baglandspatruljer som uventet skal dukke op i de grænsenære områder så ingen kriminelle kan føle sig sikre

intensiverede samarbejde mellem skat og politi er den rigtige vej at gå netop for at sikre

regeringen har sikret at toldkontrollen kommer til at blive tilrettelagt på en mobil fleksibel

muligheder synes jeg også har været interessant

i folketinget som ønsker at indføre en permanent og

forstået som fysiske kontrolanlæg

grænsestregen og det er dansk

danmarks toldressourcer og jeg fornemmer sådan set også at både venstre og de konservative på lidt forskellig vis gør det klart at tiderne skifter at der er brug for

se på tingene på en ny måde og at fysiske kontrolanlæg næppe kommer til at være en realitet heller ikke hvis det uheldige skulle ske at flertallet

udviser en eftertænksomhed i det her

til diskussionen om anvendelsen af toldressourcer

gør bedst gavn på selve grænsestregen

modtagelig over for de

mere fleksible baglandspatruljer mobile og efterretningsbaserede tilgange til

for indsatsen men at vi derimod anerkender at den effektive tilgang til at bekæmpe international og grænseoverskridende kriminalitet

mobilt og efterretningsbaseret samarbejde mellem politi og skattemyndigheder i mobile enheder

omkring fem hundrede procent

hvordan kan skatteministeren stå og smile samtidig med at

er skattemyndighedernes egen konklusion jo temmelig entydig og det

kan siges at være nogen nævneværdig effekt

af den aftale og den indsats som dansk

i tvivl det er også rimeligt nok men konsekvensen

også være at at

en ekstra ressourcetilførsel på halvtreds årsværk og dem er der ikke tale om at

fastlåse indsatsen til selve grænsestregen ja så breder vi

mobile enheder der opererer i det grænsenære område

med en efterretningsbaseret tilgang faktisk

endnu bedre resultater og det er

synes jeg meget klogeligt fra regeringens side har valgt

kan jeg blot gentage at hvad angår euforiserende stoffer skyldes

belæg for skattemyndighedernes konklusion om at der ikke var nogen nævneværdig

at politiet har fået overdraget mange sager som konsekvens af den

to spørgsmål til skatteministeren det ene går på at sfs ordfører tidligere i debatten

vi synes jo at det er vigtigt samtidig med

er blevet beordret at den mobile indsats ikke må

grænsen den skal primært foregå inde i baglandet kan skatteministeren bekræfte det

og sf bakkede ivrigt op om at tolderne skulle have øgede beføjelser jeg har fået forskellige svar fra skatteministeren og de tyder alle sammen på at det vil man ikke være med til længere man vil kun give de beføjelser

den mest effektive udnyttelse af hver eneste tolder og det gør vi blandt andet ved at fokusere indsatsen i mobile efterretningsbaserede enheder som opererer i det grænsenære område

opstille begrænsninger for hvor den mest effektive indsats foregår som det tidligere det tidligere flertal valgte at gøre nemlig ved at sætte den begrænsning at det skal foregå på grænsestregen

kriminalitet til livs i forhold til hele diskussionen om

være optaget af om der skal ske yderligere forbedringer

lagt for dagen vi ser frem til

at give tolderne mere magt sagde vi skal have mindre dobbeltarbejde og bureaukrati så jeg er positiv over for at øge

ellers kunne være godt for at øge indsatsen fra toldernes side med hensyn til det

at den tidligere regering og dansk folkeparti ikke ønskede en mobil indsats og

men det jeg kan konstatere er at den regering der sidder nu slet ikke

primært operere inde i baglandet hvorfor vil man modgå det som

millioner af skattekroner på at opføre fysiske kontrolanlæg som primært tjener symbolpolitiske formål det er helt korrekt at det ønsker regeringen ikke det regeringen ønsker er at samfundets toldressourcer bliver anvendt hvor de har størst mulig effekt og det vil sige

det ved en aktion punktvis ved grænsen er det ved

trygt til det samarbejde som er mellem skatte og politimyndigheder i en efterretningsbaseret

er det vel også lidt vigtigt at få understreget at det som debatten her har afsløret i dag er at der intet

halvfems mandater som vil arbejde for at indføre fysiske kontrolanlæg ved grænsen og det synes jeg er en glædelig konklusion

skatteministeren bekræfte

den aftale som regeringen har lavet betyder at der er færre toldere til indsatsen end ved den aftale der var gældende

i operation da den tidligere regering var ved magten

yderligere årsværk man påtænkte at

nødvendige at prioritere til til det formål men der er ikke tale om at vi i forhold

til det vi overtog nedprioriterer indsatsen tværtimod vi opprioriterer den ved at sørge for at ressourcerne

den aftale som den tidligere regering og dansk folkeparti lavede

og så er jeg venlig og medregner de seksten som regeringen vil bruge til at

bekæmpe den forventelige meget store stigning der kommer til at ske inden for smugleri og illegale varer som følge af de massive stigende stigende afgifter på en lang række varer det giver så seks og tres som regeringen bruger til én ting men man fjerner otte og halvfems andre kan ministeren ikke bare bekræfte at det betyder at der er to og tredive

vi fra regeringens side har været optaget af at skattemyndighedernes og toldmyndighedernes ressourcer skulle prioriteres så effektivt som muligt og sikre størst mulige effekt og ja det er fuldstændig korrekt at vi har med en regering at gøre som ikke mener at der skal bruges skattekroner på uvirksomme symbolpolitiske tiltag

en væsentlig udgiftsdrivende faktor i den aftale som vi heldigvis har annulleret så på den måde er det korrekt men hvis man kigger på den generelle prioritering af området

mit klare standpunkt være at regeringen sikrer en mere effektiv toldindsats end ved den aftale som den tidligere regering indgik med med dansk

været hele hensigten med at lave

om og jeg kan da også forstå at venstre

den erkendelse nærmere i og med at man ikke ønsker at gå tilbage til den nu ikkeeksisterende

sidste vi kommer til at

er der sikkert nogle i de andre lande der finder på noget vi også skal diskutere omkring emnet her i folketinget

fra jyllands posten den tolvte maj

giver et meget godt billede af hvad der er sket jeg spurgte

schengen og genindførte grænsekontrollen og op til nu hvor vi sidder med en

rød regering der faktisk har besluttet sig for at fjerne den permanente toldkontrol

komme med et citat fra transportminister henrik dam kristensen der på det tidspunkt var integrationsordfører for socialdemokraterne

på det tidspunkt jeg bor ikke langt fra grænsen og jeg kan se at østeuropæiske bander har for let ved at komme ind og ud af landet så det er godt at der nu er kommet en aftale om mere kontrol det var reaktionen på den permanente toldkontrol som regeringen og dansk folkeparti på det tidspunkt lavede han sagde videre mere kontrol er godt for at standse kriminaliteten og den bliver ikke rullet tilbage

udtalelser fra socialdemokraternes ordfører på det tidspunkt og siger så vi vil rulle så meget

for de radikale og næstformand for partiet jeg tror egentlig

socialistisk folkeparti altså sf og socialdemokraterne

og ikke mindst enhedslisten

aaen sagde stoppe flygtninges mulighed for at komme til danmark

det er det der er sket det det har jeg fundet ud af her under debatten

eu formandskabet den første januar

den højhellige barroso kommissionsformanden

forfærdelige dansk folkeparti havde sørget for vi

i hvert fald vigtigt for danmark at sige jeg tror det

heller ikke noget som en som kommentatoren marlene wind vil anerkende

på antallet af sigtede østeuropæere i danmark i perioden fra to tusind og seks

en voldsom stigning specielt i antallet der kommer fra

litauen og fra

potentielle indbrudstyve hjemmerøvere folk der

forholdsvis få midler som de kan få ved hjælp af kriminalitet foretager sig rigtig

det er det danskerne er rigtig rigtig trætte af og det er også derfor

der er en meget meget stor opbakning bag en grænsekontrol her i landet

skatteministeriets egen opgørelse

man vil simpelt hen ikke anerkende at der har været store resultater det nærmeste vi kom var den radikale ordfører medgav at det

haft en virkning men hvorfor vil man ikke det hvorfor ikke sige rent ud at grænsekontrol har en effekt og at grænsekontrol er man nødt til at lave i et moderne samfund med fri indvandring ind over grænserne

den gammeldags grænsekontrol mellem landene i eu det er nødvendigt og det er det

og det undrer mig at man ikke bare anerkender det en gang

essensen af hele det her spørgsmål er at det er meget nemmere at kontrollere indvandring at kontrollere kriminalitet at kontrollere

i stedet for at man skal til at fare land og rige rundt inde i landet hvor det er gået galt

at det her spørgsmål vil

og at danmark på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at lave

regering og dansk folkeparti havde lavet eller noget der er bedre fordi vi vil komme til at se

og

at høre om ordføreren kan svare på hvor mange af de sigtede i sager om hjemmerøverier

nede ved grænsen og kontrollere om de kommer ind der må man jo formode at hvis det skal være en særlig effektiv

borgere som

har nogle præcise tal der handler om sigtelser mere generelt

uden for landets grænser eller er inden inden for landets grænser hele tiden men de opgøres på baggrund af nationalitet det vil sige at man i de statistikker vi har modtaget

sket en meget voldsom stigning i kriminalitet begået af rumænere enten herboende rumænere eller folk der kommer til os udefra her her i landet det er faktisk sådan at der i to tusind og seks var tale om fem hundrede og ni og firs sigtelser

forskellige avisreportager senest

hjemmerøveri der fandt sted i herlev hvor der desværre var en ældre dame der afgik ved døden

også set den kendte skovbysag

skulle være en grænsekontrol al den stund

tusind og tolv havde fanget en

det hjemmerøveri men der er en mulighed for at den ville have gjort det i de tal vi har fået

politiet som konsekvens af den permanente toldkontrol indført af

har fanget menneskesmuglere

man har fanget personer med indrejseforbud og man har fanget personer der er efterlyst i danmark eller via schengeninformationssystemet

de pågældende har været i karambolage med lovgivningsmagten

eller har indsmuglet varer et eller andet sted til et andet land

kunnet betyde at man havde kunnet finde dem via et register

det er jo det som politiet og toldmyndighederne kan bruge